følgende anmeldelser ministeren for fødevarer fiskeri og ligestilling

udsættes til tirsdag den syttende december

ordet til ordføreren for

tiltagszoner

lille smule mere sexet end udkantsdanmark og den rådne banan og alle de andre ukvemsord vi ellers

her er et sted hvor vi er i gang med at udvikle i modsætning til de andre ord vi kender hvor

med at indføre tiltagszoner

siger i de her områder

de mennesker en række fordele det er for eksempel afskrivning af studiegæld

rabat på energiregningen

det er lidt svært at overføre til danske forhold

landdistrikt i danmark der kæmper med at

er ti grader koldere der end inde i byerne eller at man har kæmpestore områder der ligger øde hen men det der med at lave nogle tiltagszoner der har til formål at booste nogle bestemte områder

synes vi ikke alene er en rigtig god idé vi synes en nødvendighed det synspunkt deler vi i øvrigt med landdistrikternes fællesråd som her til morgen har

simon kollerup der fremsættes i folketingssalen fredag

her skelet til blandt andet norge som med

succes har understøttet tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft i landdistriktskommuner der er for mange kommuner i landdistrikterne som ikke har

fået del i den vækst som resten af landet oplever alene fordi de er placeret i et landdistriktsområde hvor det er sværere for både det offentlige og private virksomheder at tiltrække medarbejdere fortæller formand

for hermed at have givet begrundelsen for forespørgselsdebatten og hermed skal jeg give erhvervsministeren ordet til at besvare

og også for motivationen til at vi kan holde den her synes jeg også meget vigtige debat om udviklingen i vores landdistrikter

og det gælder for hele regeringen deler ønsket om at understøtte og fremme en positiv udvikling i landdistrikterne det skal der i hvert fald indledningsvis ikke herske nogen tvivl om

meget meget seriøst det er en vigtig prioritet for mig at arbejde for at vi får skabt et sammenhængende danmark

også gerne kvittere for at dansk folkeparti tager emnet

jeg kan i hvert fald selv se at den økonomiske fremgang i danmark i flere år har været skævt fordelt mellem land og by der er mange der oplever at vores landdistrikter ikke får tilstrækkelig del i det opsving som resten af danmark har oplevet de seneste år og det er min overbevisning at de danske landdistrikter har forskellige forudsætninger forskellige styrker men også forskellige udfordringer og derfor findes der ikke en hurtig

løsning som kan hjælpe landdistrikterne sådan over et

i august to tusind og atten udspillet nærheden tilbage formålet med det udspil

med centraliseringsbølgen der trækker danmark skævt det er fortsat regeringens ønske og vi vil arbejde for at styrke landdistrikterne ved at bringe velfærden tættere på borgerne og skabe bedre vækstbetingelser for produktion og erhverv i hele danmark vi vil sikre at der er udvikling muligheder velfærd og arbejdspladser i hele vores dejlige land

i norge har man siden nitten halvfems omtalt den allernordligste del af landet som tiltagszonen forslaget om oprettelse af

udsprang af kriser i fiskeriet og fiskeindustrien og tiltagene der blev målrettet zonen skulle afhjælpe arbejdsløshed og generelt dårlige levevilkår for befolkningen

skabe en attraktiv region at bo arbejde og drive virksomhed i de væsentligste virkemidler er fritagelse for arbejdsgiverafgift nedskrivning af studielån og reduktion i personbeskatningen ambitionen om

fremme udviklingen i udfordrede områder deler vi sådan set i den danske regering med vores norske kollegaer og jeg er enig

det er værd at holde øje med gode ideer og løsninger i vores nabolande en tiltagszone sådan en til en efter norsk eksempel

alligevel svært ved at se for mig som et greb der kan overføres direkte til danmark og det er der flere grunde til som ordføreren for

forskellige på mange punkter danmark er ikke nær så udfordret som norge i forhold til at skabe bosætning i alle dele af landet det gælder hverken når vi taler geografi eller klimamæssige forhold tiltagszonen er kun indført i de allernordligste kommuner i norge hvor bosætning er forbundet med væsentlige udfordringer i danmark er vi så heldige at selv om klimaet fylder mere og mere i vores hjemlige diskussion

er der ingen steder hvor klimaet besværer bosætningen i samme grad som i nordnorge det betyder at vi ikke på det parameter oplever forskelle i vores levevis men vi har andre udfordringer i forespørgslen fremhæver

i den norske tiltagszone det danske su system er anderledes indrettet end det norske

su stipendiet suppleres af

på videregående uddannelser som udgangspunkt støtten

lån og en del af lånet kan på visse betingelser konverteres til stipendier efterfølgende bare sådan en forskel mellem det danske og det norske su system betyder at eftergivelse af lån som incitament for bosætning ville virke på en anden måde i danmark end det gør

forskere tiltagszonen og tiltagenes virkninger for de

indbyggere der bor i zonen i deres rapport blev den årlige udgift til zonen i to tusind og ti opgjort til cirka

milliard norske kroner der er med andre ord tale om en massiv økonomisk støttepakke i norges model og der er derfor også en væsentlig overvejelse omkring finansiering knyttet til den norske model hvis man vil lave

til landdistrikterne imidlertid fornuftig og jeg glæder mig derfor også over at der allerede findes gode initiativer som giver nogle særlig gunstige vilkår til visse dele af danmark det gælder for eksempel

for at søge lag midler og flag midler til projekter der skaber udvikling og nye arbejdspladser i vores landdistrikter regeringen har valgt at tildele lagerne yderligere tredive million kroner i

støtter op om væksten i landdistrikterne der er også landdistriktspuljen som blandt andet yder støtte til projekter der fremmer beskæftigelse og også bosætning i landdistrikterne og hertil kommer selvfølgelig puljens helt særlige østøtte der medvirker til at sikre gode levevilkår for de syv og tyve småøer vi har i danmark i danmark har vi også givet mulighed for at pendlere fra yderkommuner kan opnå et forhøjet befordringsfradrag ligesom borgere på ikkebrofaste øer kan trække udgifter fra til logi hvis afstanden til arbejdet gør at de ikke kan overnatte derhjemme puljen til landsbyfornyelse bør også nævnes det er en pulje der er målrettet seks og halvtreds kommuner med midlerne fra den pulje

kan kommunerne søge om tilskud til især nedrivning af faldefærdige ejendomme som skæmmer vores landsbyer der er altså en hel del gode initiativer der er målrettet landdistriktskommunerne geografisk er tiltagene ikke afgrænset til én zone men flere landdistriktskommuner går igen i de forskellige afgrænsninger regeringen arbejder på flere måder for at undgå et danmark der knækker over vi har allerede meldt ud at vi ønsker at investere i lokale uddannelsestilbud vi stopper omprioriteringsbidragets stadige udhuling af uddannelserne vi kommer med halvtreds million kroner som økonomisk redningskrans til de trængte hf

afdelinger og for nylig har min gode kollega uddannelses og

godkendt ansøgninger fra de videregående uddannelsesinstitutioner om at oprette femten nye uddannelser udbud og dubleringer uden for de store universitetsbyer

regeringen ønsker en bred geografisk uddannelsesdækning der skal være gode uddannelser i hele landet så vores børn og unge kan få en tryg opvækst og en god skolegang og virksomhederne i hele landet skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft det er med til at skabe både arbejdspladser og kvalificeret arbejdskraft rundtom i landet præcis sådan som vi ønsker det i regeringen

strukturelle ændringer præger også danmark her og i resten af eu har vi lag ordningen som bidrager til at opdyrke nye erhvervs og jobmuligheder hvor der tidligere fandtes flere arbejdspladser inden for landbruget men til trods for den store værdi som lag midlerne har lokalt blev lag midlerne beskåret med tredive procent af v regeringen tilbage i to tusind og femten det var efter min opfattelse en helt skæv prioritering og det gav da også en fuldstændig berettiget kritik fra flere sider nu har regeringen så som sagt tildelt tredive million kroner ekstra til de lokale aktionsgrupper for at rette op på ordningen for det kommende år de ekstra midler rettes mod projekter der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne og på den måde vil de bidrage til både erhvervsudvikling jobskabelse

danmark der knækker over er kun lige begyndt senere i valgperioden vil vi i regeringen fremlægge et politisk udspil der skal styrke landdistrikterne og områderne uden for de store byer

et arbejde jeg glæder mig meget til for alvor at komme til at tage fat på under forberedelserne af det udspil vil jeg selvfølgelig søge inspiration

er rammen for den debat vi har i dag det er vigtigt at vi får set på udfordringer og potentialer og at vi tager os tid til at finde de bedste løsninger for et sammenhængende danmark og det sker i dialog med relevante relevante interessenter og for mit vedkommende også i en tæt dialog med mine gode kolleger i udvalget for landdistrikter og øer

afslutningsvis vil jeg sige at selv om jeg umiddelbart er skeptisk i forhold til at indføre tiltagszoner efter norsk model i danmark så kan det selvfølgelig godt være fornuftigt at se på hvilke fordele og hvilke ulemper der er ved sådan en model og jeg er generelt meget åben over for at søge inspiration til andre gode

nabolande jeg glæder mig desuden over at folketinget deler den store interesse i landdistriktspolitikken og jeg oplever at vi har mange gode fælles intentioner om udviklingen uden for de større byer og der ser jeg ikke mindst folketingets udvalg for landdistrikter og øer som en central og vigtig sparringspartner i mit virke som minister for landdistrikterne og i det videre arbejde med at give landdistrikterne det nødvendige politiske løft

mulighed for en enkelt kort bemærkning til ordførerne altså en kort bemærkning af maksimalt en minuts varighed det har indtil videre

jeg vil også anerkende at jeg ved at ministeren har et hjerte der brænder for landdistrikterne vi har jo selv en fortid sammen i landdistriktsudvalget så det er jeg slet ikke i tvivl om og det er rart at se og få bekræftet det

var lidt sjovt at jeg faktisk i min tale kunne forudse at

så også med at være ministeren bevidst misforstod om vi ville overføre det

på det kraftigste sige at

både økonomisk og geografisk og ved godt at det jo ikke

at han var åben over for at søge inspiration

at høre de tiltag som vi allerede har gjort for landdistrikterne hvis vi i princippet havde tegnet en streg og sagt tiltagszoner dér hvor

handler om at sige her har vi altså nogle tiltagszoner

hvis jeg har misforstået forespørgslen men

til en start den er jo ret eksplicit i forhold til at nævne eksempler

vores studielånssystem i danmark og og i norge som gør at hvis man vælger det her tiltag

men tankesættet

vi deler mere end vi vi måske lige oplever i den her debat nemlig

turde behandle forskellige områder forskelligt for at stille dem

der mit politiske brændende hjerte som socialdemokrat

kigger vi på på mange af de ting

vil sige at hele nærheden tilbage udspillet stadig

i det videre arbejde jeg skal lave

ambitionen om at fremme udviklingen i landdistrikterne

hele vores offentlige sektor men også systemet omkring lagerne så effektivt vi kan det er de gode folk i erhvervsstyrelsen heldigvis allerede godt i gang med og vi fik jo kollektivt en orientering om det da vi havde mulighed for at ses en hyggelig aftenstund til vores første sådan officielle komsammen udvalg og minister imellem så det er min fornemmelse at det er i god gænge jeg er nødt til så alligevel også lige at give lidt igen

jeg føler ingen trang til at pynte mig med lånte fjer hvis det er fra venstre de skal komme i forhold til lag ordningen jeg skal bare stilfærdigt

hvem det var der beskar lag ordningen med tredive

landbrugspakken i sin tid at man så ikke har haft afløb på nogle af pengene som jo var målrettet de miljømæssige tiltag der skulle kompensere for landbrugspakken

ude i det ganske land men jeg er helt stolt over at den her regering har tilbageført midlerne til lag ordningen

til ministeren jeg jeg synes det er en

helt udspil omkring landdistrikterne

man eventuelt gik videre med de her

center for kommunal vidensdeling for landdistrikter

havde et nationalt videncenter hvor man samlede

forskellige organisationer kommuner eksperter i et råd og

vurdere fordele og ulemper ved det så

i at det kan være fornuftigt at få gjort der findes jo en række forskellige aktører på det her område

kunne lægge en stabil stabil tilskudsramme ind der fremmer vi noget vidensadgang jeg tror også vi alle sammen har

at den viden skal ud at bruges

jeg stadig væk sige som jeg også sagde i min tale at landdistrikterne er så mangefacetterede og deres udfordringer og

goder altså deres styrker er så forskellige at

jeg tror bare vi skal være meget opmærksomme på at landet selv om det er et lille land vi bor i

er noget af det som som står stærkt og rigtig mange arbejdspladser i landdistrikterne

nu har man lige vedtaget en klimalov og der skal

vil den her produktion blive flyttet ud til nogle lande som så

hvad ministeren vil gøre for at sikre landdistrikterne også når man nu kigger ind i en

risikoen hvis man går for stramt og for hårdt og for uintelligent til

risikerer man carbonlækage og man flytter arbejdspladser ud af landet

det vigtigt og det er også en del af klimaloven at hele konkurrenceevneperspektivet og vores virksomheder er med i fokus det er sådan håndteringen af

risikosiden af en klimalov og det synes jeg

med den måde hvorpå man har lagt principper ind i i klimaloven den anden side af mønten er jo så også at der er enormt store potentialer jeg tror da at vores fødevareproduktion og vores virksomheder i det hele taget

har et erhvervseventyr liggende foran sig i den grønne omstilling

i dag er det i hvert fald sådan at de grønne arbejdspladser

jeg jeg tror på at den grønne omstilling kan blive en gevinst også for vores landdistrikter

hemmelighed at vi egentlig mangler arbejdskraft i rigtig mange situationer ikke kun i landdistrikterne

jeg i forhold til landdistrikterne hvor vi

den mulighed at vi kan efterspørge bedre udenlandsk arbejdskraft med præcis de kvalifikationer vi ønsker

se på i forbindelse med det her punkt

kunne se ind i lige præcis det spørgsmål jeg vil bare alligevel adressere det

skal kunne levere kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder er

et af de centrale værktøjer i den sammenhæng og

at fremhæve at vi har annulleret omprioriteringsbidraget som beskærer vores uddannelser erhvervsuddannelser osv så er det jo fordi jeg også tror på at et løft af lige præcis

vil der være for mange der alene har en ufaglært baggrund

her til ministeren fået svar på dem tak til ministeren

vi går nu over til forhandlingen og dermed også de almindelige regler for korte bemærkninger således at ordførere kan

henholdsvis en minut og derefter en halv minut dermed er det nu ordføreren for

og år to tusind og sytten blev vi danskere ifølge

stadig væk næsten de gladeste mennesker i hele verden

lavet en undersøgelse som har vist at de gladeste danskere bor på landet

af de gladeste mennesker i hele verden bor i de danske landdistrikter og dem er vi

arbejde sammen med det synes jeg er dybt privilegeret det er bare en lille smule sjovere at være landdistriktsordfører her i danmark end det er at være det i sydsudan som var det mindst glade land i

ifølge de to rapporter

syddjurs kommuner i en lille by tirstrup på fem hundrede indbyggere og jeg må bare sige at jeg kan genkende det hele fra min landsby jeg kan genkende det der med at vi elsker at hjælpe hinanden

vi elsker at være sociale med hinanden

vi finder på en masse ting for at vores lille landsby bare skal være et rigtig rigtig hyggeligt sted at leve

det som medierne skriver om

vi som politikere er nødt til at forholde os til

der ikke fungerer i landdistrikterne desværre med den omkostning at folk så tror at det er ganske forfærdeligt at bo i landdistrikterne og på øerne fordi de kun hører dårligt om dem i pressen

som er landdistriktsordførere

tit er rundt i landet i landdistrikterne og på øerne ved heldigvis bedre

skal vi selvfølgelig få til at virke vi skal sikre at

mobil og bredbåndsdækning i hele landet vi skal sikre ordentlige uddannelsesmuligheder i hele landet vi skal sikre at de statslige arbejdspladser spredes jævnt ud over hele landet vi skal sikre at det ikke er andre parametre end ens økonomi man bliver målt på når man vil købe et hus i et af de områder hvor de lykkeligste af de lykkeligste mennesker i verden bor men det er meget og det er omfattende og vi må tage ét skridt ad gangen

er at vi sammen tegner nogle streger på danmarkskortet og siger at her er tiltagzonerne at

hvad indsatsen skal være

at vi i tiltagszonerne vil ligestille de studerende med det arbejdende folk sådan at de også får et befordringsfradrag

skal være det første sted hvor vi laver fuld bredbånds og mobildækning

de områder som jeg gerne vil have skal være tiltagszoner er de syv og tyve småøer

halter bagefter på de fleste parametre

ministeren har fuldstændig ret når han siger at vi i landdistrikterne

forskellige som de er

at mine gode og i øvrigt også glade landdistriktskolleger her på en hyggelig fredag formiddag i december

folketinget opfordrer regeringen til efter norsk model at udpege land yder og ø kommuner samt de syv og tyve danske småøer som tiltagszoner og i samarbejde med relevante landdistriktsaktører at identificere hvilke initiativer der med fordel kan iværksættes

som vil indgå i de videre forhandlinger

om korte bemærkninger til ordføreren det er først herre sikandar siddique alternativet værsgo

mener vi det er en væsentlig debat en vigtig debat dansk folkeparti rejser her da jeg skulle forberede debatten

emil noget her i i udspillet i forhold til

kan det være at det i

til at man kan få nedsat sin su gæld i virkeligheden kommer til at betyde at

fordi man ved at man senere hen kan få den sat ned hvis man flytter ud til landdistrikterne har ordføreren undersøgt

hvis du vil have afskrevet din studiegæld uanset hvad så skal du jo betale den tilbage og så skal du have et arbejde så du kan betale din studiegæld tilbage hvis de flytter til et område hvor der ikke er noget arbejde

det også svært for dem at betale det tilbage så derfor har jeg lidt svært ved at se det økonomiske incitament til det det skal jo selvfølgelig følges op af andre gode tiltag hvor der også er gode jobmuligheder

den mulige problemstilling

han lyder meget kvik jeg synes det lyder som en alletiders idé

og det er jo hamrende besværlig når man kommer her på christiansborg hvor man

til noget der har økonomiske konsekvenser der ligger et forslag om tiltagszoner som er at vi siger at her vil vi godt lave nogle særlige tiltag så ligger der nogle eksempler på hvad

men det er jo noget som vi sammen skal drøfte det

vi for at jeg synes at noget er en god idé eller en dårlig idé

vi skal tage penge fra for at kunne lægge dem over i noget andet vi kan sagtens have en principiel diskussion om hvad vi skal med landdistrikter og jeg fornemmer jo tydeligt at alle gerne vil gøre noget men men økonomien skal med

vi her rundt om bordet og i samarbejde med ministeren og relevante landdistriktsorganisationer

er der skal fyldes i i forhold til tiltagszoner det er jo dér vi skal tage stilling til det økonomiske det er jo dér vi skal ned i bolledejen i de konkrete eksempler lige nu handler det

jeg bor også rigtig meget ude på landet faktisk kan i se hvor jeg bor når i kigger ned på billedet nede bagved

synes jeg jo men jeg forstår så

lægge lidt fortolkning i det der står som tekst i forhold til til forespørgslen her

lidt mere ud det synes jeg er fair nok der er rigtig mange gode tanker det kan jeg også godt høre det som jeg har problemer med er egentlig

ordføreren overvejet

de her zoner skal finansieres med alle de tiltag som ordføreren foreløbig

mange penge at sige at her

de fem økommuner

det er de områder hvor vi godt kan gøre en ekstra indsats

koster jo ikke noget i sig selv

det glæder jeg mig i øvrigt til i håbet om at

stemme om finansloven og der er der er vi jo for eksempel

uddannelserne på erhvervsuddannelserne

det for det er jo et tiltag der peger i den rigtige retning

i finanslovsdebatten på onsdag hvordan vi stemmer i

for eller imod den samlede finanslov

sikkert gode elementer i den og der er jo også elementer vi har svært

i den her vigtige debat og tak for at vi får mulighed for at diskutere udviklingen i landdistrikterne og hvilke tiltag der skal til for at skabe udvikling og vækst i hele danmark og balance i danmark i socialdemokratiet er vi dybt optaget af at få genskabt et danmark i balance de senere års centralisering som daværende indenrigsminister lars løkke rasmussen sammen med blandt andet dansk folkeparti satte i gang med kommunalreformen

det har jo nærmest startet en tsunami der har raset hen over hele landet der er lukket lokale politistationer nedlagt sygehuse fjernet lokale domhuse lukket erhvervsuddannelser lærerseminarier sygeplejeskoler pædagogseminarier og jeg kunne blive ved rundtom i hele danmark med det resultat at der overalt uden for de store byer opleves en stor afstand til næsten alting både uddannelse velfærd og service fra det offentlige men også stor afstand til beslutningstagerne og når man så samtidig oplever befolkningstilbagegang tomme boliger der forfalder og er usælgelige ja så får man jo let det indtryk at der ikke er ret meget der fungerer uden for de store byer

og jeg ved ikke om de partier der sammen med dansk folkeparti stemte for kommunalreformen havde overvejet

jo spørge ordførerne om om lidt

vi sat os for at vende den negative udvikling og sætte ind for at skabe balance i danmark igen og der er jo masser at bygge på for på trods af alle de mistrøstigheder jeg netop har nævnt blomstrer livet og optimismen ude i landdistrikterne det kan ordførerne formentlig

en meget stor vilje og evne derude til at gøre noget ved tingene men der skal skabes lige muligheder for at få uddannelse tæt på hvor man bor for at man har sin egen personlige læge for at komme hurtigt til sygehuset hvis uheldet er ude

for at ens unger kan komme i den lokale folkeskole eller børnehave alt det som borgerne i de store byer tager for givet men som centraliseringsbølgen har gjort til noget man mange steder må kigge i vejviseren efter når forespørgeren så stiller ministeren spørgsmålet om

tiltagszoner er en god idé må det jo være et udtryk for at dansk folkeparti synes at det er en fremragende idé at gøre som i norge

særlige vilkår hvis man eksempelvis tager arbejde langt væk

ja så må jeg jo for min del sige at danmark

for lille en størrelse til at vi kan sammenligne os med norge på den måde

med på at hvis vi havde landdistrikter der lå lige så langt fra københavn som tromsø ligger fra oslo så var det en anden snak men så ville vi jo tale om områder der ligger vest for edinburgh i skotland øst for helsinki i finland og syd for lyon i frankrig

jo ikke lige en del af danmark

er det rigtigt at der visse steder er problemer med at besætte visse stillinger for at gå direkte til den tekst

snakker om men det løses jo ikke ved at give nedslag i su gæld der skal en række tiltag til som jeg tidligere har beskrevet og jeg ser frem til at vi både i landdistriktsudvalget og her i salen får lejlighed til at drøfte dem

på vegne af s s

at der er områder i danmark hvor udviklingen og fremgangen ikke er lige så positiv som i resten af landet her skal udviklingen hjælpes på vej folketinget tager udfordringerne alvorligt

optaget af at danmark ikke trækkes skævt folketinget imødeser derfor at forslaget om fordele og ulemper

samt at regeringen senere i valgperioden vil fremlægge et politisk udspil der vil understøtte og fremme udviklingen i landdistrikterne og hvor der under forberedelserne til udspillet inddrages erfaringer fra en række andre lande herunder

forhandlinger der er et par korte bemærkninger til ordføreren den første er fra herre peter juel jensen venstre værsgo

den indgang der er til det jeg har ikke heller ikke i min tale her snakket noget om hvad der skal genåbnes jeg taler bare om at der er

sket en udvikling i forlængelse af den kommunalreform som jeg ikke tror der er nogen der har været i stand til

er roden til alt ondt

og i forbindelse med kommunalreformen er sket en udvikling

tale om jeg synes jo at det er vigtigere at tale om

netop om om om man skal lave tiltagszoner eller skal gøre nogle andre ting jeg har skitseret nogle andre løsninger

i vejen for at man også kan lave tiltagszoner men

kan være en meget meget svær ting jeg anerkender også at der er

bare spørge ordføreren efter at

er ordføreren så det mindste i tvivl om eller er det bare et spil det der med at dansk folkeparti mener

og jeg har også lyttet til hvad ordføreren har svaret på de spørgsmål der

stillet så nej det har jeg fuldstændig forstået men jeg jeg synes jo at det faktisk havde været meget mere interessant at starte den her diskussion et helt andet sted

at undersøge hvad det er for nogle konsekvenser der ville være af at lave tiltagszoner det kommer så efterfølgende nu og det

også fint nok men jeg jeg synes at rækkefølgen havde været mere rigtig hvis vi havde undersøgt det først og taget debatten bagefter

ordføreren der kan være af at vi tager de syv og tyve småøer de fem økommuner

så i øvrigt efterfølgende sætter os sammen og finder ud af hvad

for en kommune man bor i om det er en landkommune eller eller bykommune

nu nævnte ministeren lag men vi har også jeg ved ikke om det hedder landsbypuljen eller nedrivningspuljen vi kan kalde

der er jo allerede tiltag i dag som er forskellige

hvor man er henne og jeg vil sige at uanset hvor man sætter en grænse henne er der jo altid nogen der føler sig forbigået fordi de er lige på den anden side af den grænse og måske har de samme vilkår derfor tror jeg det her er en rigtig vanskelig diskussion

er sket en masse ting efter kommunalreformen og

en del af dem har vi også som socialdemokrati stemt for

der har betydet en hel masse ting der er taget beslutninger her i folketinget med forskellige regeringer og der er taget beslutninger i regionerne og andre steder

at de var kommet alligevel over tid men de er i hvert fald blevet speedet op i kraft af at vi havde kommunalreformen

fortælle os lidt om hvad det så er for nogle behandlinger der skal foregå på de her nærhedshospitaler det vi har kunnet læse os til er at det for eksempel er knæoperationer

jeg har ikke hørt lægeforeningen eller andre faglige selskaber være begejstret for den idé jeg tror faktisk de fleste tænker at det vil være to skridt frem og et tilbage netop fordi vi jo i dag har et højt specialiseret sygehusvæsen hvor man kan få

udfordring da vi tidligere havde de små sygehuse

om man som dansker kan være tryg ved de behandlinger der skal foregå og hvordan vil man skaffe personale

velfærd og det er for eksempel også sygehusbehandling så langt ud som overhovedet muligt uddannelser så langt ud som overhovedet muligt så de mennesker der bor i landdistrikterne som jeg også beskrev i min ordførertale

lige så godt betjent som de folk der bor lige herinde midt i københavn og så synes jeg det er en glimrende diskussion man kan have i sundhedsudvalget og med sundhedsministeren om

man skal kunne få på de nærhedssygehuse som

fra de bagerste rækker

man må jo anerkende at geografien selvfølgelig er noget andet men mange af de udfordringer som visse dele af norge har kan man genkende rundtomkring også i dele af danmark i forhold til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og

derfor undrer det mig og ærgrer mig også lidt at man så kategorisk bare siger at

andersen i virkeligheden taler på vegne af hele

det ganske land tilhørende samme parti har man været helt anderledes positiv over for de takter

den del af det jeg er sådan set

landet det har jeg også sagt i min ordførertale kan være problemer for eksempel med at skaffe kvalificeret arbejdskraft

sikre at vi har erhvervsuddannelser så langt ude som muligt

områder hvor man for eksempel mangler ingeniører men

der er etableret ingeniøruddannelse

for eksempel kalundborg viser at det godt kan lade sig gøre og hvis man har

lige er det helt rigtige svar jeg tror mere på at at sikre uddannelser derude

at vi har en så decentral uddannelsessektor som overhovedet muligt

kan mene at det at man kan uddanne sig decentralt og i hele landet gør at det så også bliver nemt at rekruttere arbejdskraften

typisk vil flytte til de områder hvor de

kan få de bedste arbejdsvilkår eller de bedste familiemæssige vilkår

der også er adgang til arbejdskraft men det gør netop det som

når jeg sidder og taler med socialdemokratiske borgmestre som har vildt store problemer med at rekruttere arbejdskraft til deres virksomheder

af det vi har undersøgt i landdistriktsudvalget

cirka firs procent af de mennesker som uddanner sig et

man nu bekymrer sig om landdistrikterne hvorfor laver man så en finanslov som gør firmabiler dyrere det er jo folk derude som har behov for firmabiler til at kunne komme frem og tilbage

besøge kunderne hvis du skal bo lidt længere uden for byerne

hvorfor gør man firmabiler dyrere

erhvervsdrivende i mit område der har ringet til mig og sagt

straffer folk for at have en firmabil

at komme på arbejde det er det man gør for man gør det dyrere

det man har gjort i den her finanslov så gør man det også dyrere

og derfor bliver leasingbilen potentielt

der bor i landdistrikterne og man straffer erhvervsdrivende

de mennesker som har behov for en firmabil ved at gøre dem dyrere

skal være afgiftsfri eller noget i den stil

glimrende at der gælder ens regler over det hele på det område

kommer fra danmarks liberale parti venstre og det er landdistriktsordfører herre peter juel jensen

næste ordfører er herre rasmus helveg petersen

tak for initiativet til den her udmærkede debat

jo fa radikal side meget gerne hjælpe med at fremme udviklingen i landdistrikterne

og nødvendigvis gøre i tæt dialog med landdistrikterne men vi vil ikke som forslaget lægger op til være med til at oprette tiltagszoner med særlige skatteregler eller afskrivningsregler eller andet der så gælder

geografisk lokalitet norge er nævnt som eksempel norge er umådelig stort norge er umådelig velhavende

holdt op med at sammenligne danmark med norge når der kommer forskellige debatter op kunne vi ikke gøre som norge

fordi vilkårene er så grundforskellige jeg anerkender imidlertid den grundtænkning der er i både sverige og norge i deres udkantsområder hvor man siger

koste mere at fastholde aktivitet i

område der ligger umådelig langt væk man har ikke noget imod at det koster mere at drive en folkeskole i en by langt væk end inde i en by

en skole derude det kan man selvfølgelig ikke det er meget illustrativt for de håndtag som jeg

fat i når det gælder landdistrikterne det drejer sig om uddannelse jeg synes skal forhindre flere uddannelseslukninger som den vi så i rudkøbing tidligere i år en lukning som jo skete efter dfs støtte til den tidligere regerings omprioriteringsbidrag ville man i rudkøbing hellere have beholdt sin hf og

tiltagszone jeg er ikke i tvivl det er selvfølgelig den lokale adgang til uddannelse der er et af fundamenterne i at kunne have en aktiv bosætning på landet jeg vil som ministeren

meget gerne være med til at skrue op for lag midlerne igen det er nogle af de tiltag man har haft i hånden som man har valgt at se bort fra

være langt bedre at genanvende dem end at begynde

nye innovative forslag som det her med tiltagszonerne men der skal ske meget for der er ingen tvivl

er for ringe jeg vil meget gerne også være med til

omkring arbejdskraft må jeg sige at vi har en yderst beskeden arbejdsløshed som det ser ud i dag

det tror jeg personlig er det mest direkte bidrag

den nuværende rekrutteringssituation for virksomhederne ude på landet så mange af de håndtag der skal bruges

er ikke omfattet af forslaget såsom tiltagszoner

vi siger nej til den specifikke ordlyd vi tilslutter os den tekst som blev læst op fra socialdemokratiets side og glæder os i øvrigt til

jeg hørte om problematikken med at man ikke kunne få speciallæger ude på landet men i dag er det jo

jo bredt sig fra at være nogle yderst små nicher til at være meget store rekrutteringsbesværligheder man har ude

alle til rådighed værende midler når vi

at vi anerkender at når vi skal have lokale uddannelsesinstitutioner

vi også acceptere at det faktisk koster mere per elev end en stor central institution

taler vi jo først og fremmest om alle udfordringerne men jeg synes også vi skal huske

i landdistrikterne som er spændende i de her år og nogle steder er der faktisk

fordi der er flere der kan se kvaliteten ved at bo uden for de store bycentre med mere plads natur og ren luft omkring sig men også fordi den nye teknologi giver stadig flere muligheder for at arbejde hjemmefra

og derfor har vi stadig væk store udfordringer med at skaffe

der er steder hvor sundhedsvæsenet mangler læger og sygeplejersker på en lang række sygehuse uden for de allerstørste universitetsbyer der er offshoreindustrien i esbjerg som mangler ingeniører og det har også været tilfældet

for vestas i nakskov

både for at uddanne den mangler arbejdskraft men også

at motivere de færdiguddannede til at søge job i yderområderne vi synes i sf at det er rigtig vigtigt at de

blandt andet som vi har set med oprettelsen af lægeuddannelsen i esbjerg men derudover er det altså også vigtigt at både universiteterne erhvervsakademierne

og har satelitter rundtomkring i regionerne vi foreslog faktisk allerede i to tusind og femten en udflytningsplan for uddannelse fordi vi dengang så

nemmere at uddanne en ingeniør lokalt end at flytte ham fra københavn til sønderjylland det mener vi stadig og siden har forskningen jo også bakket op om at

er det også her man finder job

flytter ind til de allerstørste byer

de finder jo en kæreste der i løbet af de år hvor de uddanner sig og så vender de ikke hjem igen desværre jeg synes at dansk folkepartis forslag om at oprette tiltagszoner

som man har i norge er et spændende tiltag men jeg kan ikke vurdere rækkevidden af det men jeg synes det er en god idé at få det undersøgt og få kortlagt hvad

nævne i den her sammenhæng og det er der jo også andre der har gjort at udkantsproblemerne nok er af en anden karakter i norge forstået på den måde

lad os få kortlagt konsekvenserne af forslaget altså

af tiltagszoner i norge løst problemerne med job

det er jo et lige så stort problem i forhold til om man ønsker at flytte ud og bosætte sig et sted

ikke synes at der er brug for flere tiltag for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne det er

specielt de steder hvor der har været fraflytning og mangel på kvalificeret arbejdskraft vi kommer til at se frem til regeringens kommende udspil til udvikling af landdistrikterne og i den forbindelse vil sf

bedre mulighed for kreditrådgivning i hele danmark så flere folk tør slå sig ned

anerkende at det faktisk går rigtig godt i landdistrikterne

nøjagtig som jeg selv sagde i min ordførertale det er så super vigtigt at vi politikere når vi taler om landdistrikter her på christiansborg

ikke bare står og taler om om alt det der ikke fungerer

uddannelser det der med at uddanne lokalt synes jeg er en fantastisk idé

en dansk ø fra et universitet i californien men man kan

ville ordføreren også

i samarbejde med dansk folkeparti og de øvrige partier at undersøge muligheden for at det at uddanne lokalt

også sagtens kunne være satellituddannelser fra landets universiteter

at man kan sidde i danmark og tage en uddannelse så langt væk som

så bør det selvfølgelig også kunne lade sig gøre inden for vores egne landegrænser så lad os endelig få det kortlagt

er ingen tvivl om at uddannelse er et virkelig virkelig vigtigt parameter i at kunne fastholde bosætning i yderområder for

det kræver selvfølgelig noget økonomi som ikke er helt afklaret på nuværende tidspunkt

tabt tråden i forhold til de andre spørgsmål der var flere var det noget med uddannelse

ligge i københavn alt sammen

skal tænke os rigtig godt om når vi opretter nye institutioner eller funktioner kan det ligge mere klogt

herre peter juel jensen kun meldte sig ind med ét spørgsmål i sidste omgang men der er selvfølgelig to spørgsmål

skabe flertal for en betænkning som netop skulle lave en handlingsplan for yderområderne

vi fik i hvert fald aldrig den samlede handlingsplan for

vi skulle genoptage det arbejde sammen

dansk folkeparti og ikke mindst fru mette hjermind dencker for at rejse den her debat vi fik jo aldrig

landdistriktsredegørelsen og debatten om

bliver rejst her

de er brugbare og de virker og derfor er det også helt klart at

det jo er sådan i danmark at vi rent faktisk bruger

målrettet akkurat ligesom man gør det i norge så det er

spørgsmål om omfanget af det og at man i norge har en norsk ordning ja selvfølgelig og at vi i danmark

målrettede initiativer vi tager og bevillinger vi foretager

er et udtryk for de der ting så det er jo nogle ting vi gør

så skal vi jo selvfølgelig lade os inspirere af at er andre steder man gør det på en anden måde

kommunernes og regionernes økonomi i det hele

hvad det er vi har af muligheder rundtomkring i vores landdistrikter landdistrikterne er sådan

er isoleret fra det øvrige samfund og der synes jeg

de helt store problemer er det jerngreb som skiftende regeringer har haft

skoler rundtomkring i vores landsbyer det

indskrænke den kollektive trafik ganske voldsomt og da ikke mindst i vores yderområder i den forbindelse kommer vi jo også til at skulle diskutere udligningsordningen og der ved vi nu at der er

mellem kommunerne her i landet fra rig til fattig den fungerer ikke

som den eksisterer på nuværende tidspunkt

får en enorm betydning for den økonomi som også vores yderområder altså vores udkantskommuner jo har vi opfordrer bare til at det ikke bliver et nulsumsspil men at man faktisk tilfører nye penge for

tror vi ikke at vi kommer ret meget videre

andet til end bare økonomiske incitamenter man kan næsten sige at faktum at det er adskilligt billigere

flytter ud i yderområderne men det har jo ikke i sig selv været med til

ikke bare økonomiske incitamenter der skal til man skal på mange måder gøre det attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne og

her tror vi på at man først og fremmest skal snakke uddannelse det er allerede blevet nævnt af en række ordførere at der

hvis man ikke har så langt til i sit uddannelsessted ikke har så langt til den uddannelse man vil have så har det også betydning for om man senere bosætter sig så det synes vi i høj grad at man skal se på vi er helt parate til at flytte uddannelser ud eller etablere nye uddannelser rundtomkring gerne hele uddannelser ikke nødvendigvis bare satellitter og stationer og hvad det bliver kaldt der synes jeg da at man skal gå til det med et åbent sind vi har set at der er en række problemer med

nogle af de uddannelsesinstitutioner i yderområderne som eksempel fusionerer og sådan

de faktisk straffet for økonomisk hvis de ikke lige er den rigtige type også med hensyn til den kollektive trafik skal

nordjylland hvor man er kommet rigtig langt med det

med at integrere transportformerne og også sørge for at der faktisk er en trafikbetjening

så der er rigtig mange ting der skal gøres og har et åbent sind i forhold

noget bureaukrati som gør at det er vanskeligt i dag så synes jeg da at det

et åbent sind i forhold til det ikke mindst på uddannelsesområdet

det bliver dyrere at drive uddannelser det være sig folkeskoler gymnasier

landdistrikt hvor der ikke er det store elevgrundlag men det må man tage med

og der er vi så inde at snakke kommunaløkonomi vi

landdistrikter så diskuterer vi jo også helt lokalt

det ligger ikke øverst på vores dagsorden at begynde

trafikbetjeningen i det hele taget til at fungere og der var det med velberåd hu

nordjylland hvor man er nået rigtig langt på det her felt slet ikke færdig

tak for ordet

det er en drøftelse som man kan have på mange tider af året og forhåbentlig også i lang tid frem

en debat som sandsynligvis har eksisteret længe før vi har været til for vi har jo bevæget os fra land til by siden atten hundrede tallet for at søge job og for at få uddannelse og måske nyde kulturen men også for at få lidt mere forurening og lidt mere larm og sidde lidt længere i bilkøer og bo så tæt at det kan være svært at være privat

det er jo på trods af alle ulemperne at vi fortsat i dag i højere højere grad rykker sammen i byerne kommer du fra en meget lille by på vestkysten og tager til aarhus for at læse på

jo ikke sikkert at du kommer tilbage igen og det er jo dit valg men det giver selvfølgelig nogle udfordringer

på landet i småbyerne og på øerne hvor der ofte både mangler jobs og uddannelse og måske også det liv som man efterspørger når man er ung og gerne vil bygge en familie og komme videre i sit liv derfor er

et danmark hvor vi ikke kun ser på løsninger for dem der bor lidt tæt men også anerkender at

til de områder hvor der er langt mellem husene

i det konservative folkeparti har har vi allerede sat flere aftryk også på sundhedsområdet som vi jo ikke

som jo også er en vigtig forudsætning for den udvikling der skal til og vi vil altid gerne tage fat og vi vil altid gerne være med til at fremme vækst og arbejde for et danmark i god og stærk balance vi er også bygget sådan at vi rigtig gerne vil have det økonomiske element med er der noget vi skal have mere af i nogle områder

vi godt tænke os at kigge på hvor det er vi skal have noget mindre medmindre vi kan godtgøre at der er tale om en investering

jo bare tale om fugle på taget og de findes faktisk over hele landet tak for ordet

sikandar siddique alternativet

at formanden ihærdigt prøver at udtale min navn korrekt og vi er næsten ved at være der det udtales sikandar siddique

alternativets vision for landdistrikter øer og yderområder er at skabe en seriøs bæredygtig omstilling der fremmer udviklingen fra kyst til kyst

og sikrer at man kan leve det gode liv og indgå i meningsfulde fællesskaber i alle dele af danmark

vi har de senere år set en udvikling som har øget afstanden mellem land og by især kommunalreformen fra to tusind og syv samt stigende centralisering nye bosættelsesmønstre og tab af arbejdspladser har svækket landdistrikternes evne til at fastholde og tiltrække borgere institutioner og virksomheder lidt karikeret kan man sige at mens mange storbyer har oplevet vækst vokseværk og velstand har mange mindre byer oplevet det modsatte virkeligheden er selvfølgelig mere nuanceret nogle landdistrikter

er for eksempel godt i gang med omstillingen til vedvarende energi mens andre oplever stigende interesse fra naturelskere erhvervsliv og turister som samfund skal vi generelt blive bedre til at lære af de gode eksempler men vi skal også turde se sandheden i øjnene og erkende at man i mange landdistrikter yderområder og

ikke har nydt godt af den samme positive udvikling som man har i og omkring de store byer df foreslår såkaldte

set godt forstå idéen men jeg håber at vi kan løse udfordringerne uden at dele vores land op i flere zoner og skabe endnu større skel mellem land og by jeg vil gerne være med til at diskutere tiltag der kan skabe mere liv i vores landdistriktsområder og vi har også tidligere

et sammenhængende danmark vi vil blandt andet stærke

selvstændige lokalsamfund hvor borgerne får støtte medbestemmelse eksempelvis med borgerforslag og borgerbudgetter vi skal sikre sammenhængskraften

med flekstrafikale transportløsninger lokale fjernarbejdspladser og hjemmearbejdsfradrag så afstanden til og fra nogle dage kan gøres mindre med digitale løsninger vi skal også se på hvordan vi får flere uddannelsesinstitutioner uden for de store byer

rundt om de mindre uddannelsesbyer i det hele taget håber jeg at vi sammen kan finde de løsninger der skal til for at få et sammenhængende danmark

vi er villige til at kigge på flextrafikale transportløsninger samkørsel og delebiler vi er villige til

oprette et nationalt videncenter som jeg også

en af ordførerne tidligere hvor vi netop skal adressere de udfordringer som vi taler om her så vi kan finde på kloge

til at aflevere penge i skat og så giver man dem tilbage som

det koster jo at der sidder nogen i begge ender der skal administrere de her ting

og derfor er vi interesserede i borgerbudgetter vi mener det er

en god måde at lave borgerinddragelse på så borgerne kan være med til

at finde ud af hvad det er vi vil vi skal være sammen om om at bruge pengene i kommunerne

er ikke nogen der bedre end de lokale borgere ved hvad pengene skal bruges til

mener vi at borgerbudgetter er en god måde at lave lokal inddragelse på og at en god måde for borgerne i den enkelte kommune at få indflydelse på hvad

lavere skat færre afgifter mere decentralisering

være med at straffe mennesker som tager et godt initiativ

kunne det ikke være rart hvis det var folketingets løsning og folketingets svar på hvordan vi skal styrke danmark og styrke lokalområderne

det er den vej vi skal gå

ved ikke hvad mere magt til bureaukraterne mere magt til politikerne hvorfor skal folk søge hist og

danskerne er et driftigt folkefærd

det er den vej vi synes vi skal gå i nye borgerlige for at løse

når man fra politikernes side fjerner den lokale skole derude så

for eksempel i det område hvor jeg kom fra oprindelig hvor jeg er opvokset ude på landet nede omkring ribe så flyttede man seminariet fra ribe til esbjerg

unge mennesker lægger ikke penge i detailbutikkerne cafeerne bodegaerne købmanden andre steder

og når man gør det vanskeligere og gør det svært

folk at låne penge til at købe huse i landdistrikterne

så der ligger altså en lang række ting som falder på vores skuldre herinde som politikere der er en lang række tiltag som vi kunne tage fat i for at gøre det bedre og lettere at bo i de her landdistriktsområder men det skal altså ikke være løsninger som handler om tilskudsordninger hvor man bliver forfordeltfrafordelt

kæmpe betydning og så ved jeg godt at vi altid hører parolen også

så hvis man fjerner registreringsafgiften på biler har det gevaldig betydning for de unge mennesker som får en læreplads ovre i vestjylland og som har brug for en bil for at komme frem og tilbage til

gevaldig betydning

landområderne men flere tilskudsordninger forfordelinger

skal være på landet mener vi ikke er rigtigt

andet område hvorfor bliver vi ved med herinde fra politikernes side fra statens

byggeri i de store byer

alle der stemmer for at vi skal

ikke bygget ret mange almene boliger i give det

vi bliver ved med at putte penge i det system så modarbejder vi jo direkte herinde fra

ikke mening

som modarbejder en styrkelse

af udkantsdanmark produktionsdanmark man

så undre mig over hvorfor en borgerlig regering som har haft flertallet fra

indføre en ny skat

så afskaffede vi generationsskifteafgiften og arveafgiften fuldstændig

de borgerlige briller på også i venstre og så støtter en fuldstændig afskaffelse af arveafgiften

stadig væk en skat en afgift da venstre sad ved magten

fjernet og hvis venstre sætter de borgerlige briller

jeg kan forstå at ordføreren mener at pengene har det bedst i borgernes lommer og at

samtidig hører jeg også ordføreren ytre en bekymring

når der lukker et seminarie i den by eller når der lukker en skole i den by

har simpelt hen brug for at vi fra statens

hjælper dem med vores alle sammens skattekroner

vi ikke bevare det lokale seminarie vi er simpelt hen nødt til at hjælpe dem så jeg håber at ordføreren også

og den måde som vi mener er den rette måde at gøre

sende pengene til den grundlæggende kernevelfærd uden om bureaukraterne i kommunerne og sende dem ud direkte til de enkelte institutioner hvis vi sender pengene ud til den enkelte lokale folkeskole så de får et beløb

per elev

det deres ansvar at have en skole og så har de nøjagtig de samme penge

så kan der være enkelte områder hvor vi skal hjælpe og det er vi fuldstændig villige til men problemet er jo når kommunerne kan sidde og kassetænke i at lukke de små lokale folkeskoler og se en økonomisk fordel i det og det er det vi gerne vil fjerne fra kommunerne for der er de deres opgave voksen

her om at øremærke penge til at drive de lokale folkeskoler og

godt forstå ordføreren fordi os der sidder her og været med noget tid har også set erfaringerne

de havner alle mulige andre steder end på småøerne

at vi skal have trafikal ligestilling i danmark

i udkantsdanmark end det er at køre en km inde i byerne og det gælder også hvis du skal til øerne så ja det vil vi absolut gerne

til diskussionen om kommunerne det kunne jo også være at det er fordi kommunerne har en meget meget anstrengt økonomi som følge af den politik der føres herindefra

at man fra nye borgerliges side så vil afskaffe lag

tilskuddene til til landevejsprincippet altså de nedsatte færgetakster kørselsfradraget det er jo alt sammen ordninger som trods alt er med til på en eller anden måde at understøtte

samsø end det må være fra skanderborg og det betyder netop at færgepriserne ikke skal skal stige de skal

bliver dyrere at bosætte sig derovre så hvis enhedslisten

end grundlæggende kernevelfærd og det ved

siddet fire år i aarhus byråd jeg kunne bruge fire timer

vanvittige projekter som politikerne bruger pengene på der ikke har noget som helst med grundlæggende kernevelfærd at gøre

at høre om om kernevelfærd blandt andet omfatter at man giver tilskud så færgetransporten til vores små øer kan blive billigere så det er i hvert fald lidt mere attraktivt bosætte sig på en ø

er endda et forhøjet kørselsfradrag for yderkommunerne som understøtter bosætning i yderkommunerne

og afgiften på benzin så har folk jo råd til at køre derudover vil jeg bare lige sige at under den seneste regering fra

milliard kroner ud af dem brugte man fire hundrede og fem og tredive million kroner på central administration og ledelse central administration og ledelse fire hundrede og fem og tredive million

det man vælger at bruge pengene på ude i kommunerne når vi giver flere penge herinde

alle de her spændende oplæg vi har hørt

en af folketingskandidaterne for ny alliance som jo er forløberen for la foreslog under valgkampen i to tusind og syv at gøre fyn til en tiltagszone lars kolind mente nemlig at man kunne sætte skatten

blev modtaget på samme måde ude i den almene befolkning som her i salen det druknede i latter og kostede lars kolind hans politiske karriere derfor er vi i mit parti altid lidt bange når folk begynder at snakke om tiltagszoner differentieret skat og den slags brændt barn skyr tiltagszoner

når jeg skal forberede mig til en debat som den her i dag

slår jeg op i en af de bedste bøger der overhovedet er skrevet om den såkaldte udkantsproblematik den er skrevet af vores nuværende

dybvad før han kom i folketinget i to tusind og femten og hvis man ikke har læst

gøre det og det mener jeg helt alvorligt

og god at blive klog af en af de ting som

at det er en kombination af globaliseringsideologi og centralisme der har skabt udkantsmyten og den konkrete politik i nullerne det er altså ikke en uafvendelig udvikling at de store byer skal have al udvikling det er den her kombination af konkret politik og mere diffus ideologi som skaber det billede vi ser i dag jeg mener simpelt hen at det fagligt set er en korrekt analyse ikke politisk men rent fagligt argumenterne som herre kaare dybvad lægger frem i sin bog holder

herre kaare dybvad hæfter sig ved i bogen er at livet faktisk er godt i provinsen det er der jo også flere af ordførerne der har været inde på rådighedsbeløbet er højt fordi boligudgiften

er lav beskæftigelsen er høj fordi det er produktionsdanmark

bliver godskrevet af den kommune hvor hovedkvarteret ligger

novo nordisk har i kalundborg bliver indtjeningen godskrevet af hovedkontoret

det skjuler hvor godt det faktisk går i provinsen

så der er meget godt

selvfølgelig hvordan vi tilrettelægger rammebetingelserne der må jeg ærligt sige at vi har en regering der fører en

tage livet af den forhøjede koblingsprocent til friskolerne det blev stoppet men det ville have været til stor stor skade for navnlig udkantsområderne hvor friskolen

erstatter det kommunale tilbud der er lukket

man suger kapital ud af landbruget med en tredobling af afgiften på generationsskiftet man belaster med symbolpolitiske miljøkrav det bliver vanskeligere at komme omkring når familiebilerne bliver dyrere man skal også være opmærksom på fradraget for

udleje sommerhuse for det skaber beskæftigelse i oplevelsesøkonomien som er er utrolig vigtig mange steder så det vigtige er at landdistrikternes rammevilkår bliver fastsat politisk på en fornuftig måde

vigtigt at huske at udvikling ikke er en naturlov det vi ser i dag

generelt er vi ret skeptiske over for

men vi bidrager gerne til en politik der er til gavn for hele landet det sidste jeg vil bruge min taletid til

er betydningen af provinshovedstæder det står mig mere klart end nogen sinde at de her provinshovedstæder som ligger spredt ud over landet er virkelig vigtige for at regionerne kan fungere

anden form for omsorg for at vi har nogle provinshovedstæder som fungerer godt og kan løfte opgaven som provinshovedstad rundtomkring i landet

er faktisk rigtig vigtig for at de omkringliggende kommuner også kan fungere jeg jeg fik overdraget den her sag ret sent i går så jeg ved ikke hvad den egentlige ordfører har aftalt med hensyn til vedtagelse det finder vi ud af inden afstemningen tak for ordet

byer uden for de store provinsbyer

og

i syd i syd og sønderjylland er det selvfølgelig esbjerg der spiller en vigtig rolle i midtjylland spiller herning en utrolig vigtig rolle

et af vestsjællands problemer er jo nok at der ikke rigtig er en klar regionalhovedstad

at livet bliver svært i de her byer

det syddansk universitet løfter jo sin opgave som regionalt universitet forstår sig selv som

samlet opmærksomhed fra folketingets side på at regionalhovedstæderne fungerer tror jeg bare

alliance har tidligere været været meget arg modstander af almene boliger men så kom der altså en periode hvor man var

er store dele af boligreguleringen i det her land der er forfejlet og fører til en forkert boligpolitik

sit partiprogram gennemført og det vil nye borgerlige selvfølgelig også opdage efterhånden som man får mere erfaring i folketinget vi andre er jo ikke valgt for at realisere nye borgerliges partiprogram og det må

opstå en hel masse problemer men men den nuværende ordning er vi meget kritiske

med liberal alliances ordfører men

hvad enhedslistens ordfører også sagde nemlig at det er godt at få den her brede debat

jeg tør i hvert fald godt at tage kollegiet her til indtægt for at være enig med regeringen i

én ting i min tale nemlig at der ikke er nogen

løsning på landdistrikterne det åbenbarer debatten jo så tydeligt for os alle sammen jeg synes også det klæder os alle sammen rigtig godt

at huske på og det var mette hjermind dencker der gjorde det som det første lykken og glæden

vores landdistrikter for de er store og de er mange men det står mange gange i skyggen i nogle af debatterne fordi vi

de ting som har været bragt frem i debatten i dag og

meget om er hele uddannelsesspørgsmålet

i landdistriktsordførerkredsen havde sammen med repræsentanter fra den finansielle sektor som var inde at sige at

spørgsmålet om fremtidige lånemuligheder og

kvittere for at det i hvert fald er noget jeg tager ned

jeg tror nok at det var sådan at landdistriktsredegørelsen

offentliggjort men valget blev udskrevet tredive minutter før debatten skulle

et bredt politisk udspil på landdistriktsområdet vi vil gerne skabe et danmark i balance vi vil gerne bringe nærheden tilbage igen vi vil gerne styrke landdistrikterne og områderne uden for de store byer

på et tidspunkt ikke i debatten i dag men men på et andet tidspunkt sagde at vi jo

jeg hører jo ikke nogen der anfægter at der skal gøres noget

drive sig selv at markedet må bevæge sig som det gør og så må

køre den holdning har jeg ikke

nogen steder og derfor tænker jeg bare at i det arbejde jeg i hvert fald vil kaste mig over vil jeg selvfølgelig prøve

de gode erfaringer som jeg selv har fået fra

til at gå med noget noget fornuftigt

når jeg siger det

utålmodig jeg vil gerne se noget handling jeg vil gerne se resultater og derfor er jeg meget meget interesseret i de ting der er kommet frem i debatten i dag jeg har selv taget gode noter de gode folk der sidder ovre har taget gode noter

og potentialer og at vi tager os tid til at finde de bedste løsninger for et sammenhængende danmark

som jeg siger sker i god dialog med hinanden og med de relevante interessenter at vi undgår et danmark der knækker over skal være en af vores væsentligste prioriteter det er det for mig som minister og det tænker jeg at det er for os alle sammen

bare sige at jeg ser frem til at løfte den opgave sammen med mine kolleger i regeringen og sammen med så mange af folketingets partier som

ligesom ministeren superglad for en god sober og saglig debat

sidst var da vi lukkede aftalen om nets og havde et doorstepinterview

fornøjelse at vikariere for uffe i det

jeg vil lige høre fordi jeg er den her meget meget

give os et indtryk af

meget af sin ministertid ministeren bruger på landdistriktsområdet

erhvervsminister og beskæftiger dig med så mange ting hvor meget fylder landdistriktsområdet

timeregistrering af hvornår jeg er landdistriktsminister og hvornår jeg er

jo mange der kommer fra landdistrikterne jeg kommer selv fra thy

jeg har det i mig og med mig i den måde jeg tænker på så jeg føler mig rigtig meget som landdistriktsminister og rigtig godt i rollen det er klart at der

aftaler om betalingsservicetjenester der fylder eller kviklån og andre ting som lige

tiden er en lille smule besværlige

som som folketingsmedlem og næstformand i landdistriktsudvalget

jeg kan se en debat som som er vigtig

har bare snakket om mange af tingene og mange af debatterne har vi altså haft i mange år så skulle det ikke være nu vi rykkede sammen

et selvstændigt ministerium for landdistrikter

vil gerne have et ministerium som ligger uden for københavn hvor

område der skal prioriteres langt højere end det bliver i dag

et selvstændigt ministerium for landdistriktsområdet

men jeg mener at vi skal jagte resultaterne og jeg mener at der er god mulighed for at vi kan skabe gode resultater sammen det er den måde jeg i hvert fald tager debatten i dag

forsikre at jeg bruger rigtig meget tid

er der jo altid et element af landdistriktsovervejelser i hvordan

penge til videre investeringer og

hjælpe folk der bor i landområderne

at det ville hjælpe folk der boede i de områder

man ikke kan finde hundrede million kroner på et nationalt budget som har over

politisk vilje til at kigge på at sænke registreringsafgiften

være et element i tiltagszonerne her at der skulle

på at det er skattelettelser der skal løfte landdistrikterne jeg tror at vi har et meget stort behov for at lave nogle rigtige og vigtige investeringer i uddannelse i velfærd i infrastruktur og i nogle af de ting som er rammerne om vores landdistrikter

går de altid fra noget andet og i dag har vi også talt om hvor svært det er at drive velfærdsinstitutioner drive

og drive andre ting i vores landdistrikter

drive et velfungerende stærkt danmark

ved jeg godt hvor man mærker det først og det er i yderområderne derfor er jeg bare skeptisk over for

selvfølgelig kan man finde hundrede million

man kan finde tre milliard kroner på eksterne konsulenter

man hellere vil blive ved med at bruge penge på eksterne konsulenter ude i kommunerne regionerne

end man vil sænke registreringsafgiften på biler hvis det det er argumentet

eksterne konsulenter det kunne være

bruger penge på men vi kunne bare starte med eksterne konsulenter

elleve milliard kroner om året på der er rigeligt at finde

vil bruge pengene på eksterne konsulenter

det være socialdemokratisk politik det bliver aldrig nogen sinde nye borgerliges

reducere det antal midler

konsulenter står jo uforandret jeg tror bare at vi har forskellige opfattelser af hvad man så skal bruge de midler til vi har lavet en finanslov nu hvor vi

velfærd i danmark igen efter mange års nedslidning af vores velfærdssamfund er der igen råd til at vi kan

at ansætte tusind ekstra sygeplejersker at vi kan styrke vores velfærdssamfund og at vores børn i institutionerne kan få mere voksenopmærksomhed og relationer det er jo det der er brug for også når man kommer ud i vores landdistrikter

illustrerer i øvrigt bare min pointe om at landdistrikter og yderområder

ikke er isolerede øer i vores samfund men er en del af danmark og derfor jo er påvirket af den almindelige politik som der føres

bærer den her debat selvfølgelig også præg af hvad er det feks vi kan gøre for at understøtte en udvikling i landdistrikterne der gør at det bliver attraktivt at bosætte sig

man godt få brug for

diskuterer vi i øjeblikket især i det gamle landdistriktsudvalg gjorde vi det vi er begyndt på det igen spørgsmålet

fællesskaberne og ildsjælene rundtomkring hvordan vi nedbryder

høre ministerens indstilling til vel vidende at

er voldsomt konkret men ideen om at tænke ud af boksen

vi har om det er et højt eller lavt postnummer

det viser alt hvad vi gør med lag midler

uddannelsestiltag nedrivningspuljer osv jo også så på det principielle plan synes jeg det er spændende at overveje hvad mulighederne er

der vil jeg også bare vende tilbage til til ordføreren for for

i dag og sige at i lyset af den debat vi har fået om forslaget synes jeg også det er blevet mere nuanceret

mere den tænkning der her er tale om at man går mere differentieret til værks og det som princip afskrækker mig ikke men om frilandsbyer er den rigtige model for det

sige ja eller nej til når det ikke er mere konkret ideen er

at man mener at have kunnet identificere at mange af de der lokale fællesskaber landsbylav og hvad det hedder rundtomkring og ildsjæle som i høj grad driver udviklingen i i mange

bureaukrati eller meget indviklede regler eller meget restriktive regler på nogle punkter

frikommuneforsøg og den slags ting

på landsbyniveau som sådan det er det det ligesom er udsprunget af og den idé

men ideen synes jeg kan være spændende

hvad der er af bøvl og bureaukrati der står i vejen for at dem der driver en helt sund

ordentlig forretning i vores samfund skal vi selvfølgelig kunne være i stand til at fjerne for dem hvis ikke det giver nogen mening

som netop skal kigge på på bøvl og bureaukrati så derfor

bare gentage mig selv princippet om at se på at

tak til de øvrige ordførere for en rigtig sober debat noget af glæden ved at sidde i landdistriktsudvalget

vi faktisk alle sammen her enige i substansen vores uenigheder kommer først når vi er

så tak for det og så bliver jeg bare så glad når ministeren siger at han er rigtig utålmodig i forhold til at

utålmodighed der bliver forløst nu kom bredbåndspuljen også på plads her i finansloven det er også rigtig godt uddannelser

der viser utålmodigheden jo heldigvis positivt sit ansigt for regeringen som som helhed så skal vi have lavet et et samlet

udspil for landdistriktsområdet

jeg inviterer bare partierne til

tage del i det forberedende arbejde

udligningsdiskussioner så er der politireformer og andre ting som skal tages

i betragtning men utålmodigheden har allerede

så videre med et lidt større og sammenhængende blik på vores landdistrikter der inviterer jeg bare kollegerne til at være med

samlet landdistriktsudspil vil ministeren så invitere udvalget her for det består altså af

masse rigtig dygtige mennesker som ved en masse om landdistrikterne vil ministeren invitere udvalget her til at komme med deres gode ideer til et samlet udspil så det er noget

som jeg sagde bliver det snart jul og vi

ikke begrænse os af om der bliver holdt et møde eller ikke bliver holdt et møde men jeg

tak for nogle gode afsluttende

er ikke for at ødelægge den gode stemning at jeg vil påpege

erklærer sig som medlem af en meget provinsvenlig regering jeg kan altså ikke få øje på det provinsvenlige i at suge kapital ud af landbruget og det gør man altså ved at tredoble afgiften ved generationsskifte hvad er det provinsvenlige ved at suge kapital ud af landbruget

kritik for sæt nu at vi er i gang med at lave et

system hvor dansk landbrug bliver fremtidssikret bliver grønnere mere klimavenligt og får nye markedsandele fordi vi rent faktisk har et landbrug som er effektivt og attraktivt og noget man gerne vil se til og købe produkter fra i andre lande så er det måske

landbruget det det der er hele ambitionen med at lave en grøn omstilling så ambitiøst som vi gør det er jo at vi

jeg ser på det i en lidt større sammenhæng og med fare for at det får karakter

der er store potentialer i også for dansk landbrug og for dansk erhvervsliv i det hele taget nu brugte jeg udtrykket produktionsdanmark men mange af vores produktionsvirksomheder

vil have en stor fremtid foran foran sig med den grønne omstilling som vi er i gang med

en økonomisk lærebog hvoraf det fremgik at det var gavnligt at suge kapital ud af virksomhederne

en anden ting der heller ikke er særlig

provinsvenligt i socialdemokratiets politik er anslaget imod friskolerne hvis socialdemokratiet havde haft magt som det har agt havde man jo gjort koblingsprocenten meget mindre og det har været til meget meget stor ulempe for en lang række friskoler der er oprettet fordi kommunerne har lukket skoler jeg kan slet ikke se

til gavn for dansk erhvervsliv det mener jeg at

i sagen om om bo og gaveafgiften

anbefalinger det er dog også med en vis økonomisk

er hele investeringen i vores skolevæsen

mærkbar og markant og må jeg også bare tilføje tiltrængt oven på mange års borgerligt styre

af det her land så der bliver en styrkelse af vores skolevæsen i danmark

de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den syttende december to tusind og nitten

videre til det sidste punkt på dagsordenen

skal vi lige have de nye ordførere og ministeren

er ordføreren for forespørgerne fru karina adsbøl dansk folkeparti

hvilke tiltag vil regeringen igangsætte inden årsskiftet for at sikre at danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde

finder vi det vigtigt at sikre at danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde og derfor var det også bekymrende at læse regeringen og støttepartiernes forståelsespapir

der skulle reducere unødvendige dokumentationskrav og kontrol og minuttyranni i ældreplejen og dermed frigøre tid til arbejdet med den enkelte ældre

blev iværksat af den tidligere regering

var det også særdeles skuffende

indeholdt konkrete initiativer der kunne levere et løft i ældreplejen

ældreområdet ud over en lille pulje jeg læser et citat op fra ældre sagen det er rystende at der er så få konkrete initiativer for de mest svækkede ældre når treoghalvfjerdstusind ældre sidder i eget hjem uden den hjælp de har behov for der er mangel på femogtyvetusind plejeboliger

er det sundheds og ældreministeren for

tak til dansk folkeparti for at indkalde til denne forespørgselsdebat jeg må nok undskylde min stemme

det er en vigtig forespørgselsdebat

det er vigtigt at vi løbende drøfter hvordan vi sikrer en tryg og værdig alderdom for alle derfor har jeg set

det gælder selvfølgelig

ældreomsorgen er en af grundpillerne i vores velfærdssamfund derfor er det helt afgørende at vi alle kan regne med at der er en ordentlig og værdig hjælp og pleje når vi får brug for den at vi med andre ord kan gå vores alderdom trygt i møde det gælder også

den demografiske udvikling stiller jo blandt andet krav til at der er de nødvendige ressourcer

det forudsætter selvfølgelig at rammerne er i orden

det helt centrale fokus her er rammerne nu også i orden der er ingen tvivl om

ældre sagen rejste

har været presset økonomisk de senere år

skåret ind til benet mange steder medarbejderne løber rigtig stærkt derude rigtig stærkt samtidig har vi hørt beretninger fra pårørende om svigt i plejen

enkelte ældre og de pårørende når den slags konkrete svigt sker det er også et brud på den helt grundlæggende tillid vi alle forventer at kunne have til vores velfærdssamfund og ældrepleje og så risikerer vi også at der opstår en snigende utryghed i befolkningen i forhold til hele samfundskontrakten som jo netop skal sikre at vi alle kan have tillid til at der er en ordentlig hjælp og pleje når vi engang

derfor er det også kernen i regeringens ældrepolitik at vi skal have bygget velfærden op igen vi skal sikre at rammerne er i orden så kommunerne kan følge med når der kommer flere ældre der skal være tryghed om velfærden i kommunerne både nu og i årene fremover lige efter at vi overtog regeringsansvaret tog vi det første vigtige skridt til genopbygning af velfærden da vi indgik aftalen om kommunernes økonomi hvor vi løftede økonomien i kommunerne med

fire års kommuneaftaler tilsammen tilsammen samtidig løftede vi

regionerne sundhedsområdet med lige omkring en milliard kroner dermed dækker vi det demografiske træk samtidig vi sikrer at der lægges en bund under velfærden det betyder at kommunerne har flere penge til blandt andet vores ældre end på noget andet tidspunkt de seneste fire år det andet vigtige skridt til sikring af velfærd og tryghed i ældreplejen har vi taget med finanslovsaftalen for to tusind og tyve som jo netop er indgået her har vi

aftalepartierne fra to tusind og tyve og frem

hundrede og fem og tyve million kroner årligt til at udvikle og afprøve nye måder hvorpå vi igen kan få nærvær og omsorg ind i ældreplejen for mig at se er

en vigtig del af en tryg og værdig ældrepleje at der er tid til at være der for de svækkede ældre det handler ikke kun om at vores ældre får gjort rent eller får hjælp til at komme i bad det handler i høj grad også om at der for eksempel skal være tid til at tage en snak

uden at social og sundhedsmedarbejderne skal sidde og tælle minutter det handler om at der ude på plejehjemmene skal være tid og rum til at beboere i højere grad kan opleve at være en del af livet

indgået en aftale om social og sundheds og arbejdsmarkedsreserven hvor der er afsat mere end to hundrede og fire og fyrre million kroner i alt over fire år til opfølgning på den nationale demenshandlingsplan

derfor er det vigtigt at vi fortsat følger op på de centrale dele af demenshandlingsplanens initiativer så vi kommer ordentligt i mål aftalen om social sundheds og arbejdsmarkedsreserven indeholder derudover også tyve million kroner til opfølgning på fast tilknyttede læger på plejecentrene en ordning som vi ved fungerer rigtig godt de fleste steder

så finanslovsaftalen og den her aftale om social sundheds og arbejdsmarkedsreserven bygger

vi har lagt under kommunernes og regionernes økonomi med økonomiaftalerne for to tusind og tyve den samlede aftalepakke på ældreområdet betyder at vi både sørger for at pengene følger med så vi holder hånden under kernevelfærden samtidig med at vi styrker indsatsen over for de svageste ældre i den forbindelse vil jeg i øvrigt godt tilføje at vi i regeringen selvfølgelig anerkender at den forrige regering fik sikret bedre vilkår omkring folkepensionisternes økonomi ved at droppe reguleringen af folkepensionen det er vi glade for og vi har til punkt og prikke videreført den nye reguleringsmodel men den del af det giver jo selvfølgelig hjemmehjælpstimer til de ældre bare for

den samlede aftalepakke på ældreområdet aftale om kommunernes økonomi for

og tyve aftalen om social sundheds og arbejdsmarkedsreserven og

at lægge en bund under velfærden samtidig med at vi styrker indsatsen over for de svageste ældre det er helt afgørende

meldt ud at pengene skal følge med når der bliver flere ældre og flere børn

og de penge leverer vi på vi sætter velfærden først

regeringen ønsker nogle mere

lave en velfærdslov regeringen vil derfor fremsætte et forslag til en velfærdslov senere i det her folketingsår så vi sætter ikke kun en ny retning ved fremover at sikre en økonomi

at få genskabt tilliden til de mange dygtige medarbejdere der dagligt udfører pleje og omsorg til vores ældre

alt for mange krav ned over dem i forhold til hvordan de skal udføre deres arbejde hver eneste dag og de oplever at dokumentationskrav tager tiden fra kernen i deres arbejde nemlig at yde en god og ordentlig og nærværende pleje og omsorg og det påvirker naturligvis medarbejdernes arbejdsglæde og deres motivation til at bruge deres faglighed og almindelige sunde fornuft

sidste ende påvirker det måske også lysten til at søge ind på sosu uddannelsen eller søge jobnet som medarbejder i ældreplejen det duer ikke

tillid til at medarbejderne med deres faglighed og kendskab til borgerne ved

livet leves på det enkelte plejehjem og hvordan hjemmehjælpen skal organiseres bedst lokalt

skal altså med andre ord turde slippe lidt mere kontrol herindefra for eksempel skal vi holde os tilbage med straks at lovgive om mere kontrol hvis der har været én uheldig enkeltsag men vi stiller jo også krav til kommunerne der skal gives plads til at lederne og medarbejderne lokalt står til ansvar og sammen retter op på eventuelle fejl og det er ikke nogen let opgave det ved vi godt jeg ved også

uden at det for alvor er lykkes men skal vi ikke være sammen om at gøre endnu et forsøg

har vi i økonomiaftalen med kommunerne aftalt at igangsætte det her arbejde der skal undersøge hvorfor nogle nogle dokumentationskrav opleves som unødvendige det gælder både de centralt fastsatte krav og de krav der kommer fra kommunalt og lokalt hold

og dermed finde nye veje til hvordan vi kan frigøre medarbejdernes tid så den bruges på den enkelte ældre samtidig vil

gøre det muligt for kommuner og medarbejdere at koncentrere sig om kerneopgaven nemlig at give den allerbedste behandling og pleje til nogle af vores mest svækkede

mange steder har vanskeligt ved at skaffe medarbejdere til ældreplejen

om kommunernes og regionernes økonomi at vi sammen tager fat på at løse udfordringerne med at skaffe nok personale det handler blandt andet om at uddanne flere social og sundhedsmedarbejdere men det handler jo også om at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid at vi skal have nedbragt sygefraværet

som får til opgave at finde frem til konkrete tiltag der kan understøtte ambitionen om uddannelse og ansættelse af flere social og sundhedsmedarbejdere samt fastholdelse af de eksisterende medarbejdere så foruden alle de konkrete initiativer på ældreområdet vil regeringens igangværende arbejde omkring de sundhedspolitiske prioriteringer prioriteringer sammen med et vedvarende fokus på at mindske uligheden også komme de ældre til gavn for det er rigtig positivt at mange lever længere og at mange har et godt liv

men mange af vores ældre medborgere er jo også nogle af dem der har allermest brug for at for eksempel overgangene mellem sygehus hjemmepleje og alment praktiserende læger fungerer godt det stiller også store krav til hvordan vi for eksempel indretter vores sundhedsvæsen derudover låser ulighed blandt ældre stadig alt for mange fast til et liv med sygdom med færre leveår og med ringere mulighed for et godt liv

til andre de muligheder

er stadig væk skævt fordelt og hvis man ikke selv har ressourcer eller har stærke pårørende

står man ikke godt det er vigtigt at vi får ændret på det

alle med alle ældre der har behov for hjælp skal føle sig sikre på at hjælpen altid er der vi vil gøre alt

sikre det både i de sundhedspolitiske prioriteringer og i vores vedvarende fokus på at bekæmpe ulighed

en ny retning for ældreområde hvor der lægges en økonomisk bund under velfærden hvor det bliver muligt at prioritere mere tid til pleje omsorg og nærvær og hvor uligheden mindskes udbygningen af velfærden på ældreområdet kommer til at

det kan ikke løses på én gang men vi har taget det første vigtige skridt og det er der brug for hvis vi alle skal kunne gå vores alderdom trygt i møde

den første spørger er fru karina adsbøl

tak for ministerens tale det lyder som om ministeren kunne trænge til en gammel dansk

specifikt er sat af til ældreområdet altså øremærket til ældreområdet så vi

til ældreområdet klippekortsordningen

vil ministeren redegøre for det så har jeg et andet spørgsmål til ministeren det er i forhold til klippekortsordningen vi ved at flere kommuner er begyndt at spare

ministeren redegøre for om ministeren også vil skrive klippekortsordningen ind i serviceloven

et hele altså økonomiaftalerne finanslov

og reserveforhandlingerne for de er jo den samlede

de store demografiske

to demografiske ændringer der sker

flere børn begge to er meget meget positive elementer

ude på det enkelte ældrecenter ude i den enkelte ældrepleje ude på plejehjemmene og ude i kommunerne tilrettelægger

den enkelte ældre og medarbejderne så jeg kan

for det men men jeg er meget meget glad for

ikke få lidt flere øremærkede midler puljer og ting hver gang man laver øremærkede midler puljer og ting

dokumenteres og så skal der ansøges og så kommer der er bunker af papir

ministeren nævner igen og igen

skal glæde sig over at regeringen kom i mål med en

sikre kommunerne uændrede velfærd

tager i betragtning at at der kommer flere og flere ældre flere og flere børn

have sikret uændret velfærd samlet i de danske kommuner så man

skulle man så have løftet med i kommuneaftalen

så tak for kvitteringen for

helt entydigt markant anderledes fordi vi netop leverer på det som

spørger om nemlig det demografiske

hvad det demografiske træk er så det kan man ikke være uenige om politisk

om om man vil levere på det og lægge penge af til det og de midler

pengene ofte forsvinder jo længere du kommer ned i systemet i nye borgerlige har vi en tilgang hvor vi gerne så at midlerne blev givet direkte ud til de enkelte institutioner altså også på på ældreområdet således at kommunerne ikke har mulighed for at

pengene bliver givet direkte ud til den enkelte

bruge pengene bedst der er det noget

jeg har en stor stor kærlighed

tillid til os der er medlemmer her det må vi

skal have en tilgang til

til forhandlingen og der er det jo de almindelige regler for spørgsmål der er gældende

har ordet er ordføreren for forespørgerne fru karina adsbøl

ældreområdet er utrolig vigtigt for ministeren og

utrolig vigtigt for dansk folkeparti og vi har jo ved alle de forhandlinger vi har været med til

resultaterne på ældreområdet fra to tusind og femten til to tusind og nitten er blandt andet værdighedsmilliarden

om året til varme hænder tusind flere ansatte i ældreplejen afskaffelse af satspuljen så

fremover følger den almindelige lønudvikling køkkener tilbage på flere af plejehjemmene mindre modregning for pensionister med pensionsopsparing øget fradrag for arbejdsindkomst for pensionister skattefri seniorpræmier en indsats for at rekruttere kvalificeret social og sundhedspersonale midler til bekæmpelse af ensomhed en pulje til at gøre plejehjem hyggeligere ja den måtte vi så kæmpe for endnu en gang i forhandlingen omkring satspuljereserven ligesom vi også måtte kæmpe for

demenshandlingsplanen

ældreplejen et bedre tilsyn på ældreområdet mere selvbestemmelse i forbindelse med plejehjemsvalg en

videncenter for værdig ældrepleje en handlingsplan for det gode ældreliv som regeringen

har amputeret lidt et nationalt sorgcenter for kompliceret sorg gruppeterapeutiske behandlingstilbud til ældre med

en ekstra indsats over for pårørende den nationale demenshandlingsplan bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum og så fik jeg også afsat en

ledsageordning som skulle være landsdækkende på firs million

så blinde og svagsynede over syv og tres år kunne få en ledsager desværre

vedtage permanent fritagelse fra

de ældre der har opbygget vores samfund

endda har betalt en meget høj skat igennem deres liv selvfølgelig også skal have en tryg og værdig alderdom faglige seniorer frygter et digebrud i

siger at med regeringens forslag til finanslov er det slut med øremærkede tilskud til kommunernes indsats for ældre og pengene går så i stedet til bloktilskud fremadrettet vil der ingen garanti være for at de midler der er afsat også kommer de ældre til gavn

faglige seniorer siger er at der ingen garanti er for at pengene går til

som situationen tegner sig nu vi må derfor som minimum kræve at der fra statens side følger en garanti med om at midler i bloktilskud til ældre rent faktisk bliver brugt på ældreområdet det gælder også de ekstra penge der tilfalder kommunerne som led i kommuneaftalen fordi de får flere ældre vi er nødt til at have nogle garantier for

at pengene ender der hvor de er tiltænkt og ikke til kulturhuse og huller i vejene

jeg er faktisk ret enig for kan regeringen sikre at de midler der er afsat i økonomiaftalen går til de ældre nej det kan regeringen sikkert ikke regeringen har ikke øremærket nogen af midlerne klippekortet bliver sparet væk

men her mangler ministeren også at give et svar på hvor mange kommuner

det rører også mig dybt ligesom jeg tror det rører de fleste

andre her når vi ser de her triste eksempler som for eksempel

egne udtalelser om ikke at være tryg derhjemme ikke kunne få en plads på et plejehjem derfor skal vi også have sikret

vi skal være sikre på at der er personale nok til at varetage en kærlig omsorg og pleje vi skylder som samfund at levere en ordentlig omsorg og pleje

er kernevelfærd og skal prioriteres som sådan

øremærke flere midler til

er sikre på at de bliver brugt til ældreområdet desværre har vi set at når man ikke gør det

behandling jeg skal lige oplyse ordføreren

er nogle spørgsmål er det fra herre peder hvelplund

overveje at donere noget af sin stemmekraft til ministeren

dansk folkepartis engagement i forhold til ældreområdet det er jo et engagement vi i

klippekortsordningen som vi også støtter

blev indført på enhedslistens foranledning

været en generel underfinansiering af kommunerne og den kommunale velfærd

vil de gerne skære væk det er fordi der har været en underfinansiering igennem adskillige år

der har været en underfinansiering og så

kan bekræfte at den kommuneaftale der er lavet i år jo samlet set giver et langt større løft til den kommunale velfærd end de kommuneaftaler der blev indgået i tidligere år

laver økonomiaftaler og så forhandler de jo

dem der sidder omkring bordet

jo jeg synes også at det er godt at der er forhandlet en økonomiaftale på plads helt sikkert

en økonomiaftale det jeg også taler om her fra talerstolen

varme hænder i ældreplejen altså det det handler det jo også om

afhænger jo også lige præcis af hvor mange midler man tilfører

jo klart hvis kommunerne ikke får tilført midler nok til at kunne løse den opgave de får med det stigende antal ældre og

benhård prioritering og så kommer man til at skære ned også på ældreplejen

stå og pudse glorien og sige nu giver vi nogle penge

bliver reelt set bare brugt til at aflyse besparelser der i forvejen var meldt ud

hvilket ligger ud over det demografiske træk det har vi altså ikke set

til ordføreren bagefter hvor jeg igen kan opremse

dansk folkeparti har kæmpet for

sat af på ældreområdet og og også i forhold til de øremærkede midler

jeg har rejst her i dag er også bekymringen

der jo ikke er øremærket specielt til ældreområdet

hvad de midler er blevet brugt til vi kan bare se at så snart man ikke øremærker midler til

ofte brugt på noget andet men nu bliver det jo spændende at se hvordan og hvorledes det kommer til at foregå

som vi skal have fokus på her fra folketingets side

ekstra milliard til ældreområdet blandt andet sammen med med sf og så snakker man meget om økonomiaftalen men hvis der ikke havde været nogle der havde taget ansvar da vi havde en krise og lavet nogle reformer så havde økonomien jo heller ikke set ud som den gør i dag

forespørgselsdebatten og i øvrigt tak for et rigtig fint samarbejde med dansk folkeparti

og nogle af de initiativer som ordføreren læser op

når man nu rent faktisk lykkes med at lave en finanslovsaftale hvor pengene kan følge med den demografiske udvikling

drøftet igen og igen igennem de sidste fire år og endelig lykkes det mener ordføreren så ikke også at vi er godt på vej til

med det demografiske træk som det

fuldt ud det er også det dansk

når nu sfs ordfører rejser sig

vores lille pagt vores samarbejde vores formænd

en aftale om at man ville kræve en ekstra milliard til ældreområdet og der er det jo bare skuffende at konstatere at det blev det ikke til det blev ikke til en øremærket milliard til ældreområdet men jeg håber at sf fortsat vil kæmpe kampen

forhåbentlig en rigtig lang valgperiode endnu at lave en masse godt arbejde i men pointen er som

hvis pengene ikke følger med demografien

at spise øremærkede midler op og det er vel altid bedre at sørge for at man får penge til det

der rent faktisk er brug for end det som vi herindefra sidder og gætter på

af at jeg er i daglig kontakt med

ude på besøg jeg besøgte

under valgkampen hvor vi var i en debat

vi politikere sidder og gætter hvad pengene skal bruges til nu gav man en klippekortsordning netop fordi

vidste at der var behov for det og folk er rigtig glade for den

rigtig meget for ældreområdet og det er vi jo

er rigtig glade for at du er så optaget af

så lige bider mærke i er

vil finde til det her område

ikke rigtig få det til at passe med med den her milliard

øge det med så hvordan forestiller dansk folkeparti sig

er det vigtigt at pengene følger med og ud over det

men det handler også om hvordan man bruger de penge

ude i kommunerne og der siger vi bare at hvis kommunerne ikke helt kan finde ud af de der prioriteringer så vil vi rigtig gerne hjælpe dem så vil vi rigtig gerne hjælpe dem med at prioritere ældreområdet at prioritere klippekortsordningen at prioritere omsorgen nu har vi bare en regering der ikke vil indskrive klippekortsordningen i lovgivningen og heller ikke vil indskrive omsorg i lovgivningen

nogle udtalelser der har været i

hvor meget den offentlige vækst skulle ligge på

forstå er svært for ordføreren jeg siger her fra talerstolen at det er vigtigt at pengene

ud til borgerne at det er vigtigt at man prioriterer en værdig ældreomsorg og der kan jeg bare se at regeringen

ikke har øremærket nogen som helst midler til ældreområdet ud over en pulje så man ved reelt ikke om ældreområdet får det løft som regeringen

siger at de gør i forhold til kommuneaftalen

spændende debat bare for at få sat nogle rammer kan ordføreren så bekræfte at hvis man bryder befolkningen ned i aldersintervaller

område man skal afbureaukratisere

som blev færdigt i to tusind og atten i

i deres forståelsespapir at man skal finde ud af hvor man skal afbureaukratisere henne

ældre er den gruppe der har haft den største økonomiske fremgang og hvis man ser på gruppen over fem og firs år gamle så mener to tredjedele af dem at de har et godt helbred altså skal præmissen for debatten ikke være at ældre har en god økonomi

ældre som ikke får den hjælp som de

der sættes fokus på de ting der fungerer godt

den her runde blevet besvaret af ordføreren så tak for det

har meget højt på dagsordenen og hvor regeringen siden folketingsvalget har taget flere store skridt i den helt rigtige retning efter mange års nedskæringer på vores fælles velfærd har regeringen de seneste måneder indgået tre vigtige aftaler som styrker og udviklet velfærden tak til danskerne for at give os det mandat som ældreordfører er jeg selvsagt meget begejstret for at vi nu

fremad i september indgik regeringen økonomiaftaler med både regionerne og kommunerne med aftalerne sikrede vi at kommunerne fortsat har økonomi svarende til antallet af ældre

pengene også i fremtiden følger med når vi bliver flere ældre og dermed giver

rette økonomiske rammer til at sikre en god og ordentlig ældrepleje ligeledes har vi også sikret økonomi til at sygehusene kan følge med når der kommer nye behandlingsformer regionernes formand udtalte at aftalen giver det største løft af sundhedsreformen siden finanskrisen i november kom så turen til udmøntning af reserven på social sundheds og arbejdsmarkedsområdet under den tidligere regering blev satspuljen

til demenshandleplanen stod til at udløbe og det lykkedes os at lave en bred politisk aftale der sikrede to hundrede og fire og fyrre million

arbejde videre med flere gode initiativer i demenshandleplanen blandt andet rådgivnings og aktivitetscentre for demensramte og deres pårørende her vil jeg ligesom ministeren takke et bredt flertal i folketinget for at bakke op om at vi kan fortsætte indsatsen for borgere med demens

i udmøntningen af reserven blev også afsat tyve

to og tyve til en pulje til mere hjemlighed på plejehjemmet

ansættes tusind flere sygeplejersker frem til

men der er selvfølgelig ikke mindst de en hundrede og fem og tyve

til styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen

vores meget dygtige og dedikerede personale oplever meget ofte at de skal bruge tid på opgaver

omsorg af den ældre eller syge og derfor vil vi nu igangsætte en undersøgelse af hvordan vi kan mindske papirarbejdet for de ansatte socialdemokratiet er optaget af at give kommunerne mulighed for at opbygge den nære og trygge ældrepleje og med de tre aftaler her

regeringen en ny retning for danmark hvor vi styrker vores fælles velfærd og dermed også ældreområdet som den gamle dr reklame sagde om licensen

jeg gerne sige velfærd er noget vi giver til hinanden

i den rigtige retning mange opgaver skal løses i fremtiden og noget af det vi ikke kender alle svarene på endnu

er hvordan vi i fremtiden sammen med kommuner og regioner kan få uddannet rekrutteret og fastholdt arbejdskraften

hen en bunden opgave som skal løses i fællesskab og som jeg håber alle vil være med til at løse

radikale venstre enhedslisten socialistisk folkeparti og alternativet

udgifterne til velfærden skal følge det demografiske træk jævnfør forståelsespapiret folketinget noterer at økonomiaftalen for to tusind og tyve løfter kommunernes økonomi med en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

er fru karina adsbøl dansk folkeparti værsgo

i forhold til hvordan det går og hvordan man følger op

regeringen mener ikke skal dokumenteres hvor er det præcis man kan finde noget dokumentation som man kan spare væk

ved at der er rigtig meget nødvendig dokumentation

ved også at noget af den er livsvigtig så det kan vi

specielt i den udkørende hjemmepleje

er rigtig store udfordringer for personalet i at nå at få det dokumenteret i løbet af en dag så noget af det jeg tænker at man kommer til at kigge på men jeg er ikke fagperson jeg

kan gøre det nemmere og mere smidigt så vi tager tiden væk fra det administrative og over til den nære pleje

dokumentere ud over at ordføreren sagde at at

ordføreren sikre at de midler der nu er afsat også går til ældreområdet hvordan vil ministeren sikre

sådan en som einar vil kunne komme på plejehjem

kan bevare sin klippekortsordning

kan være med til at sikre i hvert fald det demografiske træk og der vil pengene helt sikkert gå til ældreområdet

at uanset om man er minister eller ordfører

den næste spørger

tak for ordførerens tale

lovede danskerne før valget et af punkterne i den her

hvor mange flere hjemmehjælpstimer vil vi opleve det kommende år

stor forskel og det er jeg sikker på at ordføreren også ved

på kommunerne så derfor vil der selvfølgelig også være stor forskel på hvor man sætter ind med hvad vi har meget meget stor tillid til at kommunerne nu med de her mange mange mange flere midler de har fået at gøre godt med kan sætte ind lige der hvor der er behov for det der er forskel på hvor mange

vi har hørt gode begrundelser for at man ikke synes at man skal øremærke midlerne

set også et udmærket synspunkt at have men samtidig er man jo som socialdemokrat gået til valg på

flere hjemmehjælpstimer og flere plejehjem så jeg spørger

set bare ind til socialdemokraternes egen politik

hvor mange flere hjemmehjælpstimer vil vi opleve i de

beslutter sig for om det er flere hjemmehjælpstimer eller om det er flere plejehjem det er jo forskelligt fra kommune til kommune hvad

optaget af at levere god velfærd for deres borgere

end grundlæggende kernevelfærd aarhus kommune

samtidig er det en kommune hvor tres procent af samtlige folkeskoler er forældet når man giver flere penge fra folketinget ud til kommunerne

bruge dem på centraladministration og ledelse i stedet for på den grundlæggende kernevelfærd

opgaver så selvfølgelig kommer de også til det

sådan at en kommune er fri til

bestemt også gjort så jeg tror ikke at det handler om hvilken borgmesterfarve der er

spørgsmål til ordføreren derfor er det nu venstres ordfører fru

tak til dansk folkeparti for at indkalde ministeren til sådan en vigtig forespørgselsdebat om vores ældre

det er afgørende for os at vi trygt kan gå vores alderdom i møde ligesom det er afgørende at vores ældre nu og her oplever tryghed i hverdagen at nutidens og fremtidens ældre kan være betrygget i at man tilbydes en værdig pleje og omsorg det kræver at vi har

når vi efter et langt og slidsomt liv har brug for at samfundet træder til og passer på

har venstre gennem de seneste år haft et særdeles skarpt fokus på nye initiativer på ældreområdet initiativer som på forskellig vis har bidraget til at løfte ældreområdet vi har sammen med dansk folkeparti blandt andet taget initiativ til en værdighedsmilliard en klippekortsordning for vores ældre

frihed til selvvalgte aktiviteter og renovering af plejehjemskøkkener så vores ældre igen kan nyde duften af frisk tilberedt mad hvor de bor for det er værdighed

sætte midler af til en fortsættelse af demenshandlingsplanen for hånden på hjertet

tre og tyve initiativer i demenshandlingsplanen demenshandlingsplanen har sikret et løft af indsatsen

for demente og deres pårørende men vi er langtfra i mål endnu negligeringen af prioriteter på på ældreområdet må vi tolke sådan at velfærd kun er for udvalgte grupper

ældre tydeligvis ikke er i kridthuset hos socialdemokraterne

jeg siger det på den måde ja så er det fordi det ikke bare er demenshandlingsplanen som så ud til at lide en krank skæbne

finanslov som den røde regering har indgået med støttepartierne ja så er ældreområdet ikke bare kørt over det er kørt i grøften

os at der i finansloven er så få konkrete initiativer der hjælper svækkede ældre ældreområdet er blevet stedmoderligt behandlet og ja finansloven er mager der er et lille initiativ på en hundrede og fem og tyve million kroner og en pulje til en forsøgsordning som kommunerne kan søge ind på og det er da noget paradoksalt at den røde regering opretter endnu en pulje når mette frederiksen tordnede mod puljesystemet sidste år og varslede et opgør med puljerne

og sådan er det jo ofte med socialdemokrater fristes man til at sige man mener ét

og tredive vil vi have omkring tohundrede og tredivetusind flere ældre hvis nutidens og fremtidens ældre skal sikres en værdig omsorg

er det den forkerte vej at gå når socialdemokraterne skriver vores ældre ud af finansloven

og igen lægge ører til socialdemokraternes astrid krag som langede hårdt ud efter ældreminister thyra frank for ikke at have lovforslag med i lovkataloget så jeg kunne ærlig talt ikke lade være med at trække på smilebåndet minister da jeg så regeringens eget lovkatalog

et eneste lovforslag ingen lovforslag og kun et enkelt lille ældreinitiativ på den røde finanslov har regeringen overhovedet ingen ambitioner på ældreområdet jeg spørger bare mange ældre vil de kommende år have massivt brug for både pleje og omsorg i kommunerne og selv om regeringen har lovet danskerne tusind nye sygeplejersker

raslede i sin åbningstale til folketinget med sablen om det frie valg det frie valg er en grundlæggende værdi og det er den rene gift hvis socialdemokraterne leger med tanken om at reducere ældres muligheder for frit at kunne vælge leverandør til personlig pleje i to tusind og atten modtog seks og tredive procent af vores ældre privat hjemmehjælp og og hvorfor fratage dem den mulighed for os i venstre er helt afgørende at vi har noget at vælg imellem både i forhold til daginstitutioner skoler og ældrepleje mennesker er forskellige og har forskellige præferencer

til ordføreren den første er fra herre peder hvelplund enhedslisten værsgo

retoriske selvfedme til at drive så tykt ned ad væggene herinde i folketingssalen at man bliver nødt til at reagere på det

er fuldstændig enig med fru jane heitmann

ældreområdet trænger til at blive prioriteret

men en forudsætning for at kunne sikre en værdig

at der bliver flere ældre medfører at der skal tilføres flere midler til kommunerne der må jeg bare konstatere at den tidligere regering både igennem økonomiaftaler og igennem finanslove ikke har dækket det demografiske træk og det har betydet at der er sket besparelser i ældreplejen at man så efterfølgende

og pudse glorien i finanslovsforhandlinger og

med en værdighedsmilliard som vil blive brugt til at dække det hul man selv har gravet for kommunerne i økonomiaftalen er jo en lidt billig måde at brillere på så jeg skal bare høre ordføreren efter om ordføreren ikke kan bekræfte at de økonomiaftaler og finanslove

den tidligere regering har indgået ikke har dækket det demografiske træk

har løftet velfærden i kommunerne i forhold til situationen

som den tidligere socialdemokratiske regering efterlod tilbage i to tusind og femten det var nogle mørke år fra to tusind og elleve til to tusind og femten i danmark det var nogle mørke år for der blev skåret hårdt i den danske velfærd så det

opgave da vi overtog regeringsmagten i to tusind og femten igen at løfte velfærden i danmark

vi har løftet velfærden i forhold til det niveau og i forhold til det udgangspunkt som vi havde da vi overtog regeringsmagten i to tusind og femten hvor man jo havde skåret på den kommunale økonomi det var nogle sorte år så jeg kan i allerhøjeste grad

det demografiske træk og det ved jeg og det tror jeg

samme periode hvor man syntes der var mulighed for at give skattelettelser for fire og tyve milliard

med den finanslov og med den økonomiaftale der er indgået

og dække det demografiske træk

er forudsætningen for at vi kan skabe en ordentlig ældrepleje

regeringsmagten og jeg vil gerne gentage at ja det var nogle mørke år i perioden to tusind og elleve til

skoler og børneinstitutioner

en idé om at skulle fortælle en historie om socialdemokratiet

der ikke vil de ældre det godt og som ikke afsætter penge

langt langt mere

timer i ældreplejen og hvad vi så

samme spørgsmål til sundhedsministeren men det kan da være at sundhedsministeren vil fortælle det når han går på talerstolen

kommuneaftalen det vil super interessant jeg har tidligere stillet spørgsmålet men har ikke fået noget svar

i det mindste endelig kan dække det demografiske træk i forhold til at flere og flere ældre får brug for hjælp

væsentlig mere end det som vi har kunnet se i de seneste fire år

som var efter krisen år som var

vi kunne rydde op i velfærden og alligevel lykkedes det ikke en eneste gang i de seneste fire år regeringen

en kommuneaftale eller en finanslovsaftale som sikrede at man kunne følge med det demografiske træk

økonomiminister gentagne gange har bekræftet

med det demografiske træk at det mente den tidligere regering skulle klares

håndtere den udfordring at vi i

kan godt være at socialdemokraterne tror det eller sf tror

tror ikke på at det er penge alene som gør det jeg tror også

at vi skal rykke os som som samfund vi skal tage nye teknologier til os vi skal blive smartere til at indrette os vi skal løse opgaverne på nye måder

ting i spil og vi skal have hele paletten i spil det handler også om økonomi

om den måde som vi arbejder på

ældre så jeg anerkender ikke at det kun handler

lige præcis det forhold var jo årsagen til at eksempelvis klippekortet forsvandt for man manglede pengene og der var mange der ikke brugte det så kunne man forestille sig

ældreområdet og blandt andet have fokus på ensomhed mistrivsel og seniorbofællesskaber folketinget ønsker en styrkelse af den faglige kvalitet i ældreplejen samt løsningsforslag på de rekrutteringsudfordringer der er på ældreområdet

som folketinget vil følge op på

en del vrøvl lige nu kunne ordføreren ikke bekræfte

demografiske træk

mekanisk beregningsmodel

er det ingen garanti for at man hverken løfter den grundlæggende kernevelfærd eller

og det kommer an på om der sker en effektivisering samtidig

at gøre det det handler både om økonomi men det handler også om den måde som vi indretter vores samfund

til at sige at nu er al grundlæggende kernevelfærd sikret og det er den på ingen måde

på hvor mange områder det er

klippekortsordningen til at man i højere grad selv kan bestemme hvordan man skal bruge sin tid

på stående fod men jeg mener at det var med finansloven for to tusind og atten så der har i høj grad været prioriteret midler til ældreområdet alene værdighedsmilliarden som jo tilfører en milliard kroner ekstra hvert år er et gigantisk løft

ordføreren fra det radikale venstre og det er herre nils sjøberg

masse ting de radikale ønskede på ældreområdet derfor er mit spørgsmål til ordføreren af alle de ting ordføreren opremsede hvilke ting

radikale med ind til finanslovsforhandlingerne på ældreområdet hvilke ting af de ting ordføreren

i maj var en folketingskandidat for det radikale venstre som havde et indlæg i avisen indlægget gik på mit parti har fuldstændig glemt hensynet til ældre borgere signalet fra partitoppen til de radikale lokalpolitikere kunne ikke være mere klart det er børnene der skal prioriteres eller kulturen

præcist når ordføreren siger at det er de svage ældre

hvordan vil ordføreren forklare hvad det er de svage ældre

får i forbindelse med den her finanslov

at det skal kunne betale sig at arbejde i min omgangskreds har jeg

gør bare at deres hverdag er væsentlig lettere end hvis det

været nødt til at nøjes med deres folkepension hvilket der er rigtig mange andre der skal

forstår simpelt hen ikke hvad ordføreren mener når ordføreren siger at der er nogle der betaler for at gå på arbejde at det koster pensionister noget at gå på arbejde i mit hoved er det en forbedring af min livssituation når jeg magter at gå på arbejde når jeg har overskredet folkepensionsalderen men det kan ordføreren måske prøve

er i stand til at arbejde og prioriterer at gøre det hvilket der er

så er det mere værd end pension men hvis jeg får løn hvorfor er det så jeg også skal have pension

stadig væk min løn i min omgangskreds

at folk har en oplevelse af at de faktisk har et bedre liv så længe de stadig væk kan arbejde og tjene deres

det udgangspunkt at vi må og skal have fokus på vores svageste ældre der hvor jeg måske blev en lille smule overrasket var omkring ordførerens definition af de svageste ældre

mange måder og mange vinkler at anskue

tingene fra men lad mig spørge ordføreren

til det som man nu har bragt til torvs i finanslovsforhandlingerne

den næste ordfører er fra sf og det er fru kirsten normann

forespørgselsdebatten hvilke tiltag vil regeringen sætte i gang

kunne sætte nogle i gang med at koge nogle klejner og bage nogle vaniljekranse men det var nok ikke det ordføreren tænkte men her lige

i december ville det have været lidt oplagt i de sidste tre år har jeg ved rigtig mange lejligheder stået på den her talerstol og efterlyst initiativer som kunne sikre ældre en tryg alderdom bagtæppet var at flere og flere ældre fik brug for hjælp alt imens

de kommunale budgetter langt fra kompenserede for den stigende efterspørgsel på ældrepleje ældre sagen har mange gange udtalt bekymring om strammere visitation som var et udtryk for at det var blevet sværere at få den hjælp som man havde behov for og når de samme ansatte skulle tage sig af flere ældre som samtidig havde væsentlig større behov

på de ansattes helbred og endelig har

rygterne om det enorme arbejdspres naturligvis også smittet af på interessen for at søge ind på social og sundhedsuddannelserne

det var også status da den tidligere statsminister udskrev valg lige før sommerferien

gik vi til valg på at sikre at kommunernes budgetter skulle kompenseres for den demografiske udvikling hvor flere og flere ældre får brug for hjælp

sikret at budgetterne kan følge med den demografiske udvikling og også i nogen grad har kompenseret for den enorme udhuling af budgetterne som vi har set i de seneste fire år det betyder ikke at jeg er tilfreds endnu der er nemlig stadig rigtig meget der skal gøres i sf vil vi fortsat kæmpe for at ældre får den hjælp som de har brug for i tide vi vil bekæmpe at

den øgede brugerbetaling som sniger sig ind ad bagdøren i ældreplejen

vil vi kæmpe for at ældre får deres egen hjælper fordi det i sig selv skaber tryghed når relationerne og tillid kan gå hånd i hånd med en hverdag hvor der er brug for en hjælpende hånd oprydningsarbejdet er sådan set kun lige begyndt vi er stadig i arbejdstøjet

når i mål med en ældrepleje som vi kan være bekendt

socialdemokraternes ordfører

har bedt om ordet er fru karina adsbøl

og der kunne man jo godt have sådan en fornemmelse af at

netop det frie valg så det er rigtig fint men jeg kunne godt tænke mig at spørge ind

klippekortsordningen når man nu snakker om frit valg anerkender ordføreren at netop klippekortsordningen

frit valg det var den ene ting

den her artikel om at df og sf i ny pagt

fortælle hvad sf gik ind til

der handlede rigtig meget om børn

det betyder ikke at sf ikke også har rigtig mange andre prioriteringer med i

indledningsvis at pagten om en milliard

der er rigtig rigtig mange områder der skal rettes op på det er et faktum at

mangler voksne i daginstitutionerne at vi mangler personale

ældreplejen at vi mangler personale i psykiatrien og

så der er bare nogle steder hvor vi bliver nødt til at prioritere ressourcer sådan

i forhold til det her område for det det er vigtigt at

vi holder regeringen op på at prioritere det her

netop i forhold til at sikre at ældre

og formanden rejser

men det er jo det som regeringen har prioriteret netop

til regionerne henholdsvis til kommunerne for at prøve

at få lappet nogle af de her

huller der er undervejs og jeg vil også rigtig gerne takke ordføreren for samarbejdet det håber jeg

til det første spørgsmål og en minut til at besvare det

halv minut varer en halv minut sådan er det den næste spørger

alliances politik med at hæve produktiviteten kan man selvfølgelig hvis der er noget at hæve af

man kunne frigøre ressourcer i den offentlige sektor

at man kunne bruge flere flere ressourcer direkte på

jeg vil ikke afvise at der også kunne være plads til at man kunne lave nogle andre typer af strukturer altså omorganisere måden som man løser opgaverne på fjerne nogle bureaukratiske led

organiseret den offentlige forvaltning på det kan man bare ikke gøre hen over en nat og der er ikke sket noget i de sidste fire år

bliver vi også nødt til at prøve at rette op på de huller

reelt er derude lige nu både i ældreplejen og på sundhedsområdet

hvis borgerne frit kunne vælge mellem tilbud

forventning om at der hvor jeg henvender mig

jeg faktisk den allerbedste kvalitet fra starten af

jeg ikke først skal på internettet for at søge

eller den problemstilling det ville være en forudsætning for at kunne det som ordføreren forestiller sig her

og sf i ny pagt kræver en milliard mere til ældre end løkke lægger op til

maj måned to tusind og nitten sf er gået til valg

egentlig godt kvittere for at ordføreren så hudløst ærligt

til finanslovsforhandlinger med et ønske om prioritering på ældreområdet

med ordførerens egne ord prioriteret børn og klima

at sige til alle de vælgere der måtte have læst den her artikel desværre venner det ville vi ikke alligevel vi ombestemte os hen over valgkampen ordføreren nævner en række

som man gerne vil styrke ensomme pårørende

egen hjælper til ældre det synes jeg er rigtig fint

ganske almindelige regulære ældrepleje at der er tid til at gøre de ting som jeg nævner hvis der ikke er den tid bliver hjælpen reduceret til at

får hjælp til at komme på toilettet eller til at få noget tøj på eller til at få noget mad

klarer resten af dagen og det er en konsekvens af at man udhuler ældreplejen så meget som man har gjort ja jeg vil gerne være meget ærlig altså

og derfor er det jo selvfølgelig også en prioritering når man skal få enderne til at nå sammen jeg synes faktisk at det er lykkedes

skrue en finanslov sammen der imødekommer rigtig mange områder

blev en milliard til ældreområdet det blev

i det var så det man kunne blive enige om

men lad mig spørge ind til et enkelt initiativ som ordføreren nævnte alle

har pointeret løfter området hvornår har alle ældre deres egen hjælper

men men man er nødt til at sørge for at kommunerne har ro på deres budgetter hvis det er sådan at de skal have mulighed for prioritere faste teams sådan

også kan tilbyde den enkelte borger sin egen hjælper så vil jeg lige understrege at det jo ikke er sådan at det bare er en mager finanslov

ikke sådan at vi ikke har prioriteret ældreplejen kommunerne er prioriteret med en

holdning omkring besparelser ude på den grundlæggende kernevelfærd for

er man imod at der skal spares der men sf ude i kommunerne støtter jo socialdemokratiske regeringer ind

hvor der ligger krav om besparelser helt ude decentralt på de enkelte daginstitutioner og på de enkelte plejehjem så politikerne i kommunerne kan

jeg tror faktisk at kommunerne er lige så forskellige som

antallet af kommuner men jeg har lyst til at sige at vi

på sundhed på en måde der også har skabt nogle bureaukratiske led som man

selvfølgelig skal man bruge pengene fornuftigt og jeg har ikke nogen problemer med besparelser hvis det giver mening til gengæld

gerne sørge for at vi først og fremmest prioriterer

på pengene det var ikke fordi pengene bare forsvandt så så

er man kun imod effektiviseringer når de sker fra den borgerlige side eller er man også tilhænger af at man konstant effektiviserer ude i

er jo også derfor at vi er endt i en situation hvor vi synes at vi har været nødt til at kræve minimumsnormeringer

det er jo også en prioritering af

vil der også være nogle politiske prioriteringer hvor man siger at det her vil vi simpelt hen

var noget af det mest bureaukratiske jeg nogen sinde har set

budgetmæssige tiltag

der nu går på hæld kom vive det nationale forsknings og analysecenter for velfærd med en skræmmende rapport om forholdene i hjemmeplejen

tallene talte deres eget tydelige sprog næsten halvdelen af de svage ældre

ingen form for hjælp hverken fra familie hjemmehjælp venner eller privat købt hjælp i to tusind og syv var det hver tredje der ikke fik hjælp svage ældre er ældre der selv vurderer at de ikke

udendørs tage tøj på eller gå i bad selv blandt de allersvageste ældre som har behov for hjælp til mere end en hverdagsopgave er der mange der ikke modtager hjælp udviklingen ser udelukkende ud til at skyldes at langt færre i dag får hjemmehjælp til praktiske opgaver

de seneste år faldet fra tre og fyrre procent til fem og tyve procent selv når man renser tallene for effekter af rehabilitering og alle der har en ægtefælle til at hjælpe

fra seks og tredive procent til fem og tyve procent blandt de mest svækkede ældre

der må klare sig selv uden hjælp steget fra sytten procent til ni og tyve procent de seneste ti år det er en direkte konsekvens af adskillige års nedskæringspolitik hvor kommunerne ikke er blevet tilført tilstrækkelige midler

der har dramatiske konsekvenser for ældre borgere og deres pårørende

er fordi vores byråd er befolket med onde mennesker der hver morgen står

med ønsket om at forringe vilkårene for deres ældre borgere og deres pårørende det er fordi vi ikke har tilført tilstrækkelige midler det har blandt andet betydet at vi har oplevet kommuner

så der kun tilbydes rengøring hver femte uge hver femte uge det er konsekvensen

det man kalder ansvarlig økonomisk politik jeg bliver bare nødt til at spørge ansvarlig for hvem konsekvensen er klar en overhængende risiko for at vi får en ældrepleje der er delt op i et a og

til ekstra hjælp hvor de der har ressourcestærke pårørende kan trække på hjælp mens de der ikke har er overladt til sig selv treoghalvfjerdstusind svage ældre modtager hverken hjælp fra det offentlige eller fra andre

til sig selv selv om de angiver at de har klart behov for hjælp det er konsekvensen af adskillige års udsultning af ældreplejen

i forståelsespapiret blev slået fast at udgifterne til velfærd som minimum skal følge det demografiske træk

en aftale der løser alle problemer men som er det første skridt mod en mere værdig ældrepleje det er en økonomiaftale er med til at sikre en bund under velfærden enhedslisten vil fortsat arbejde for at sikre et egentligt velfærdsløft også i ældreplejen og

fortsat arbejde for at sikre minimumsrettigheder for de ældre for at social omsorg bliver skrevet ind i serviceloven for at få en national pårørendestrategi og en styrket indsats for at sikre bedre bo og levemuligheder

de ældre på plejehjem samtidig har vi

ved at sikre gode løn og ansættelsesforhold for vores dedikerede ansatte velfærdens helte der leverer en fantastisk indsats i ældreomsorgen der også mange steder heldigvis fungerer rigtig godt men vi har

vi har sammen med regeringen taget de første små men vigtige skridt i retning af at sikre en ældrepleje hvor alle der har et berettiget behov for hjælp kan få det vi ser frem til at

er det vores klare forventning at vi også kan forbedre forholdene for de ældre især de svageste ældre det burde

forslag til vedtagelse som den socialdemokratiske ordfører tidligere læste op

enhedslisten taler så varmt om hvor mange ting man skal gøre på ældreområdet når man ikke

kommuneaftale at den er så god og

så kan jeg bare konstatere

er jo at man sparer på klippekortordningerne det der sker er at flere kommuner lige har lavet en række budgetaftaler

økonomiaftale som alle

at den her økonomiaftale

på ingen måde sikret at alle problemer er løst med den her økonomiaftale men for for første gang i adskillige år i hvert fald så lang tid tilbage jeg kan huske laver vi en økonomiaftale som reelt dækker det demografiske træk

anerkender at kommunerne står i en situation hvor der kommer flere ældre

kommer flere børn og hvor man anerkender at midlerne selvfølgelig skal

så der er det samme beløb per ældre

penge man bruger per ældre har været faldende de seneste mange år

forudsætningen for at kunne sikre en ordentlig ældrepleje er den bund vi skal lægge ind når den ligger der kan vi gradvis begynde at bygge ovenpå og det er det der er enhedslistens opgave fremover

er jo at der sker besparelser trods en økonomiaftale

nu sker der virkelig noget men fakta er

handler det ikke kun om at man kommer med et beløb på finansloven hver gang det handler også om at man sikrer det grundlæggende rugbrødsarbejde og det

er økonomi ude i kommunerne til at tage sig af området det er det vi har prioriteret den her gang det er derfor vi har kæmpet benhårdt for i forståelsespapiret at få skrevet ind at udgifterne til velfærden

vi kan ikke blive ved med at udhule den kommunale velfærd og det gør vi hvis ikke pengene følger med demografien

lad mig lige pointere at det var fire million

i assens kommune har man et samlet budget på to

og det viser sig at i den periode fra to tusind og seksten til to

har man hævet udgifterne til centraladministration og ledelse

svarer til to hundrede og to og firs kroner per indbygger det giver elleve

til den her rengøring men det ville man ikke i assens kommune nej

herre lars boje mathiesen til at flytte ned til assens og så stille op til kommunalvalget dernede

er nogle kloge folk i assens som stiller op til byrådet og dermed kan være

lars boje mathiesen lægger op til virkeligheden

jeg jo fra min egen kommune jeg sidder ikke i byrådet men jeg ved godt hvordan prioriteringer foregår dér der bliver også foretaget dumme prioriteringer og gange her i folketinget men den sandhed vi ikke kan slippe

er at når der kommer flere ældre bliver der også et større pres på ældreplejen når vive laver sådan en rapport her

har været de seneste år inden for ældreplejen også i forhold til de mest svækkede ældre så er det udtryk for at det er en udvikling der sker ude i virkeligheden og det er ikke kun fordi der

også fordi der ikke er fulgt midler med til at ansætte personale til at tage sig af de

kan komme efter kommunerne ikke kun aarhus men alle steder i danmark og det nyder jeg og faktum er nu engang faktum

er det en markant stigning i udgifterne til

nogle jeg finder på kommunen bekræfter at man har brugt

politiske prioriteringer som er sket ude

ældreplejen i forhold til det stigende antal ældre kan klares ved at

produktivitetskrav og hvor man gradvis har forlangt at

for de samme midler det har enhedslisten aldrig nogen sinde støttet

og det har vi også stemt imod hver gang og vi

sundhedsvæsen bliver presset og hvor det går ud over ældreplejen og hvor det går ud over patientsikkerhed og arbejdsmiljø

da jeg var barn kostede et farvefjernsyn cirka otte tusind kroner og nu koster det cirka to tusind kroner betyder det at et farvefjernsyn i dag kun er en fjerdedel så godt som et farvefjernsyn var da jeg var barn

mennesker generelt er blevet en fjerdedel lettere at passe

handler om at man skal ud og levere en relationel behandling den kan du ikke bare spare på jeg ved ikke hvordan du

et produktivitetskrav på en relation hvordan du vil sikre at den teknologiske udvikling gør at en relation opstår fire gange lettere i dag end den gjorde for ti år siden så simpelt er verden ikke skruet sammen når det handler om mennesker og når det handler om omsorg

ikke bare noget vi kan skære ned på den måde

om kvaliteten og det gør den selvfølgelig heller ikke

for den offentlige sektor i ikast brande kommune prøver man nu med den hollandske buurtzorgmodel for ældreomsorg den er dyrere per time men den er samlet set billigere fordi den bare er meget bedre og meget mere produktiv

har fuldstændig ret når han siger at pris og kvalitet ikke hænger sammen for i forhold til den helt enestående og dedikerede indsats som vores sosu hjælpere

udeomkring i kommunerne bliver de overhovedet ikke belønnet efter fortjeneste de får en usselt lav løn i forhold til det de leverer og

hvis vi skal se på hvordan vi får sikret en bedre ældrepleje så handler det også om at kunne tiltrække og fastholde dygtigt personale og det handler blandt andet om at sikre nogle bedre løn og arbejdsvilkår og der er vi fuldstændig åbne over for at se på hvilke modeller der gør at vi kan sikre det

i folketinget ikke er muligt

i at ældreområdet bliver beskåret

at sige at at den økonomiaftale der er kommet her

problemerne ude i kommunerne i første omgang det betyder heller ikke at der ikke er kommuner der laver nedskæringsbudgetter det er blandt andet også

her efter efter nytår fordi der stadig væk er store uligheder kommunerne imellem

er enhedslistens pointe er bare at hvis det

vi skal sikre at kommunerne får muligheden for

jamen så er det også nødvendigt at man får tilført midler fra centralt hold altså fra staten

at der kan blive ved med at være de samme antal midler per enkelte ældre også når antallet af ældre stiger

jo fuldstændig rigtigt som som ordføreren også påpeger

medfører en skævvridning hvor der er kommuner som oplever det at

faktisk bliver nødt til at sætte skatten op samtidig med at at velfærden

og det er herre per

kort bemærkning til ordføreren fra fru kirsten normann andersen

ordføreren er enig i at at det kan være svært at fylde op på det efterslæb der er

sygehusene og i ældreplejen i kommunerne så bliver jeg alligevel i tvivl

ældrepleje som sådan er ordføreren ikke enig i at de en

som er afsat til kommunerne i det mindste dækker det demografiske træk så man har mulighed for

i det mindste at følge med udviklingen i takt med at flere og flere ældre får brug for ældrepleje

at i de sidste

haft budgetter i kommunerne som sikrede at man kunne følge med i det demografiske træk

borger i dag kan lave et behandlingstestamente så man kan frasige sig livsforlængende behandling og man kan også

ned i forhold til magt eller hvis man bliver dement eller andet men tænker ordføreren

det behandlingstestamente og livstestamente

man gerne vil have et armbånd hvis man bliver dement eller andet mener

at der brænder et varmt konservativt hjerte for de ældre

helt oppe i hjørring og det er at det er bare så godt

det jeg også blev optaget af i jeg kan høre at ordføreren anerkender

sløjt til meget længe i det kommunale landskab

høre om ordføreren kan bekræfte at de

vil være et reelt løft af kommunernes mulighed for at løfte

stille skrappere krav til det kommunale selvstyre altså skal vi

en debat om det tidligere

været inde for at se på budgettet for hjørring kommune og der er

sundheds eller handicapområdet i år tværtimod dækker man præcis de stigende udgifter

det glæder nogle af kollegaerne fra nye borgerlige og liberal alliance

der er besparelser på budgettet i hjørring kommune i år

og det tror jeg ordføreren har har fuldstændig ret i det er nemlig nogle af de besparelser

de tidligere budgetår hvor der netop ikke har været tilstrækkeligt

at skulle vedtage nye besparelser

den næste ordfører er fra nye borgerlige og det er herre lars boje mathiesen velkommen

det er næsten trist at ordføreren fra enhedslisten

jo lige have pointeret over for ham

de her grundlæggende ting det som ordføreren fra enhedslisten så ikke siger

samtidig har hævet skatten i hjørring det

flere penge op af borgernes lommer

eller nye borgerlige ville kunne have støttet at hæve skatten

vi kan finde midlerne på andre måder når vi kommer til det her med at styrke ældres sikkerhed

en tryg tilværelse så er der jo en lang række elementer som indgår

grundlæggende handler det om at vi har skabt et samfund hvor man som borger er dybt afhængig af velfærdsstaten igennem alle

jeg synes når jeg kigger på ældreområdet at de ældre er blevet nogle brikker i et politisk magtspil år efter år

år og den bedste måde

det til livs på er selvfølgelig ved at sørge for at mennesker gennem et helt liv har langt større frihed og ansvarlighed både økonomisk men også menneskeligt træffe de valg som de synes er de rigtige det gør også at når de kommer til den sidste del af deres liv

umiddelbare udfordringer som vi står over for på nuværende tidspunkt

at det med samspilsordningen omkring hvordan du bliver modregnet på nuværende tidspunkt er noget af det som gør rigtig rigtig ondt på de ældre når vi snakker

også utrolig vigtige ting men noget af det som

det her med om de har en tryghed og sikkerhed

hvilken levestandard de kan have resten af deres tilværelse der synes jeg

hver eneste valgkamp bruger det her

ved hvad de har

ældres økonomi så de ved hvad de har fremadrettet

skal bruges og der er nye borgerliges politik jo klokkeklar

kommunalt selvstyre men vi mener simpelt

dem som ved hvordan de skal forvaltes og det er altså helt ude på de enkelte plejehjem så vi vil gerne fjerne de led

stadig væk kan have en forpligtelse til at holde øje

de leverer det som de skal

kunne se at hvis vi giver større frihed til de enkelte plejecentre og de mennesker som er derude

det her område og skabe en efter min optik langt mere fleksibel og langt bedre ældrepleje så der er en lang række områder hvor vi kunne kunne gøre det bedre for

ældre det sidste punkt som jeg gerne vil adressere

som nogle gange skiller inde i folketinget jeg forstår faktisk ikke altid hvorfor

har det som regel altid den den sociale pil nedad

på matriklen som det betyder for den pensionist som bor i en ældrebolig

der skal vi altså tænke hele det her system igennem

de her punktafgifter når der skal betales elafgift og

altså langt hårdere for en pensionist som som ikke får

mulighed for at øge sin indkomst og sin indtægt derfor skal vi

på grund af budgetloven

underlagt et økonomisk regime

den demografiske udvikling og den udligningsreform der er at der ikke er mulighed for at hente pengene

den udfordring man står over for i mange udkantskommuner hvor der er

stiger der

anerkender at det at der bliver flere ældre kommer til at medføre at vi skal afsætte flere midler eller mener ordføreren at alting kan klares ved at man afbureaukratiserer og gør det mere

give plads til at der kan prioriteres anderledes i kommunerne de har altså over to hundrede og tre og halvtreds milliard

der er mulighed for at lave omprioriteringer inden

flere midler til og det er fuldstændig korrekt at hjørring kommune

kigge på alle de udvalgsrejser som borgmesteren er ret

påpege at det synes jeg ikke er en fair

ikke kendt for og der er faktisk et meget stram politik for

hvad der bliver brugt på udvalgsrejser

udtryk for så kan man have det udvidede demografiske træk hvor man også taler om velstandsstigningen oveni

der bliver flere ældre så stiger udgifterne tilsvarende

er pointere at hvis vi nu kigger på hvad kommunerne har brugt pengene på

i vejle kommune i ti år og der har vi nu altid

på en anden måde nå der er åbenbart forskel på kommunerne tak til ordføreren

brug for det kan være til at gå i bad det kan

jeg har fundet på det er fakta

det var for et år siden

så forstå at det at jeg lige nu går ud og løfter det med en

man skal finde pengene på andre måder vi kan ikke løbe stærkere ude i det offentlige det tror jeg alle ved der er ekstremt mange stresstilfælde

forestiller ordføreren sig hvilke greb er det man skal tage tage hvis ikke vi skal tilføre det offentlige

et par områder jeg har jo ikke så lang tid nu her jo jeg har

jeg nogle områder vi bruger over elleve milliard

på et bidrag til eu så bruger vi omkring tretten milliard

jobcentrene som heller ikke giver den helt store værdi så har vi en dybt forfejlet ikkevestlig indvandring som koster over tre og tredive milliard kroner om året vi bruger fire milliard kroner på

altså

og omprioritere inden for det offentlige det

engang snakket om hvad man gør ude i kommunerne for det er næsten endnu værre

skal løbe stærkere ude i kommunerne jeg kan bare ikke få øje på hvem det er der skal løbe stærkere altså hvis ikke man skal bruge nogle af de mange penge som ordføreren

taler om her hvem er det så der skal løbe stærkere

konsulenter

ekstra der altså du kan kigge på hvad de har gjort ude i kommunerne fra to tusind og seks til

der med journalisterne

optaget af er hvad de har i kroner og øre det tror jeg sådan set også der er nogle ældre der har optaget af om de har råd til hverdagen der er nogle der ikke har det nemt jeg tror nu altså også at der er rigtig mange ældre som er bekymret for om de kan få den hjælp som de rent faktisk har brug for det synes jeg ordføreren springer fuldstændig over i alle eksemplerne på hvor man

eller andet sted hvad tænker ordføreren så er

at vi prioriterer velfærd sådan så man kan være sikker på at man får den nødvendige hjælp

vil sf hellere prioritere eksterne konsulenter

stats tv end at hjælpe de ældre

jo spørge sf om hvis du frigør midler det ene sted så kan du bruge dem det andet sted men når jeg snakker om

fedtlag i embedsværket på vejen ud med de her penge og at give pengene direkte ud til dér hvor

helt tæt på borgeren det vil skabe en kæmpe gevinst

fjerne rigtig meget administration bøvl og

så skal borgeren have pengene op af lommen et andet sted det skal de i øvrigt rigtig mange gange i

og ældre vil også rigtig gerne have den nødvendige hjælp

at få den nødvendige hjælp fordi brugerbetaling kommer ind ad bagdøren så uanset

overhovedet ikke på nogen måde skal tilføre ældreplejen de nødvendige midler indtil vi

og så må vi jo diskutere om vi kan bruge pengene anderledes efterfølgende

de ældre overhovedet ikke men vi skal bare være klar over

på grund af det svigt og systemets svigt at de ældre ikke har hvad

de sidste tyve år de har ansvaret for at de ikke har det som de har behov for

at overholde taletiden således

og tak for en rigtig interessant debat

vi skal snakke lidt om

stod jo lysegrønt og saftigt i maj måned da der var valgkamp nu er vi kommet til december måned hvor finansloven skal vedtages og pengetræet har minsandten tabt bladene det er jo ganske forfærdeligt det kan vi tydeligt

sådan er det med pengetræer de har en

og der er aldrig blade på dem her når finansloven skal vedtages

at forlade sig på det her pengetræ man skal

at regeringen ikke pumpet nær så mange penge specifikt i ældrepleje som man

med det her pengetræ og som der var stillet i udsigt under valgkampen

til vedtagelse som allerede er blevet læst op og som vi

også støtter i liberal alliance men jeg tror faktisk også at vi er nødt til at

det hjælper jo ikke at bruge mange penge hvis man bruger dem forkert og det

der er det bare sådan at

ikke rigtig kan producere service tænk hvis restauranter blev drevet af et bureaukrati så ville der være en venteliste for at komme på restaurant og det ville være forskellige fagspecialer at lave

hovedret og dessert og de ville altid ligge i krig med hinanden om ressourcer

være en skrækkelig oplevelse derfor tror jeg ikke at

hvis vi skal snakke om hvordan man får en tryg

diskutere nye modeller for ældrepleje og der tror jeg at vi måske på et eller andet tidspunkt skulle tage på en studietur til ikast brande kommune for de har jo

udbyder af ældrepleje der hedder buurtzorg som har nogle meget flotte resultater altså en langt højere tilfredshed hos de ældre

så bemyndiget til at træffe en masse beslutninger

er bare ikke nok at se på pengene hvis man bruger dem forkert jeg tror også at

skal have lidt perspektiv i

det var mærkeligt at man når man havde en bestemt alder så skulle forstås på en bestemt måde langt de fleste

har det godt og siger selv at de har det godt

sig selv som ældre de forstår sig selv som mennesker

som menneske det synes jeg også vi skal huske to tredjedele af alle mænd over fem og firs år mener at de har det fint og tres procent af alle kvinder over fem og firs år mener at de har det fint

fremgang jeg tror måske også at vi skal se på det her med folketingets detailstyring

hen ikke noget inden for undervisningsområdet der er blevet bedre af at blive detailreguleret af politikere og jeg tror ikke har noget med undervisningsområdet at gøre jeg tror faktisk det har noget at gøre med at detailregulering

er nogen god idé det kunne man jo måske løse ved at have noget valgfrihed sådan at den enkelte ældre skulle tage stilling til kvaliteten af sit tilbud

et tilbud som var detailreguleret herindefra for det går

gerne ville så så

det på nogle stræk kan vi jo

pengetræ som stod saftigt og frodigt med massevis af skattelettelser og

har arvet et offentligt pengetræ der ærlig talt er

det skæve i sundheden igen og jeg tror måske i virkeligheden heller ikke ordføreren mener det alvorligt når man sammenligner den offentlige sektor med en med en tarvelig offentlig restaurant hvis det

at man overførte den offentlige sektor

faktisk godt at vi kan være stolte af en velfungerende offentlig sundhedssektor

at prøve at kigge på om man kan organisere ældrepleje på andre måder men men når vi er ude i

jeg skal vælge mellem de allermest nødvendige opgaver i forhold til en almindelig hverdag hvad i alverden skal jeg så

er da ikke at der finder en offentlig produktion sted men det er at der er fri og lige adgang til bestemte kerneydelser og hvis der er den her frie og lige adgang

velfærdsstat derfor bliver diskussionen så hvordan man producerer

de her ydelser som der skal være fri og lige adgang til

der er det bare sådan at bureaukratier på grund af den måde som bureaukratier fungerer

det bør organiseres på en anden måde hvor den der skal nyde godt af servicen er i centrum

man tager udgangspunkt i men det definitoriske træk ved en velfærdsstat er fri og lige adgang ikke offentlig produktion

sektor som en produktionsvirksomhed jeg synes vi skal anerkende at

som vi alle sammen er med til at finansiere for at lykkes med at gøre nogle ting som man

hen ikke kan tjene penge på det gør vi fordi vi vil det for hinanden mens det private marked jo er drevet af udbud og efterspørgsel og dermed også fortjeneste men ordføreren svarer jo ikke på om når vi har skåret ind til benet i ældreplejen som vi har i dag så

at jeg tror at der er nogle organisatoriske problemer som man også er nødt til

det næsthøjeste skattetryk i oecd

og vi har den næststørste offentlige sektor det er et kors for tanken at man ikke kan få det til at fungere det er simpelt hen en kors for tanken at man kan bruge så mange penge og opleve problemer med det det må da være muligt og derfor må man se på organisationen

til de ydelser velfærdsstaten stiller til rådighed så er der en diskussion om hvordan man organisatorisk frembringer service og det er diskussionen om hvordan man

det er ikke spørgsmålet om fri og lige adgang der siger jeg bare at

vellykket service kan det ikke laves bureaukratisk

centrum man er nødt til at sætte brugeren af service i centrum rent organisatorisk og det kan et bureaukrati ikke finde ud af

faktisk ikke spørgsmålet altså vi går i liberal alliance ind for at vi skal have en velfærdsstat

i en velfærdsstat er der fri og lige adgang til de goder som velfærdsstaten stiller til rådighed det har jeg overhovedet ikke sat til diskussion det er vi formentlig enige om der er bare en diskussion om hvordan man organiserer frembringelsen at de ydelser der er brug for

hermed er vi i talerrækken kommet til sundheds og ældreministeren

få lov til at sidde på pladsen og og lytte

og spændende spørgsmål og en god debat så tak for indsatsen til alle

grundlæggende handler det om

en tryg og værdig alderdom for alle

at vi er kommet langt omkring og har

hvis jeg skal opsummere

ældreområdet en retning hvor vi tager fat på en langvarig genopbygning af velfærden og hvor vi

fremmest sikrer at rammerne er i orden så kommunerne kan følge med når der heldigvis kommer flere ældre og det har vi jo gjort med aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og tyve hvor økonomien er løftet med

end de sidste fire års kommuneaftaler tilsammen oven på økonomiaftalen med kommunerne har vi så indgået en aftale om udmøntning af social sundheds og arbejdsmarkedsreserven hvor vi med god hjælp fra alle aftaleparterne

for to tusind og tyve fået bundet sløjfen på den samlede aftalepakke hvor vi ud over økonomiaftalerne og opfølgningen på demenshandlingsplanen også har afsat varige midler til mere nærvær og omsorg i ældreplejen

et forslag til en velfærdslov der har til formål at sikre at det demografiske træk også dækkes i de kommende år

ligeglad med om pengene kommer fra en finanslovsaftale om de er øremærket eller kommer med bloktilskuddet bare de kommer og får lov til at gøre gavn de steder hvor de skal gøre gavn nemlig i vores ældrepleje

skriver her den tredje

finansloven svigter de svageste ældre

der ikke er nogen udfordringer fordi man har lavet en økonomiaftale det det vil jeg godt have svar på og så stillede jeg også nogle spørgsmål i min ordførertale som jeg

til blinde og svagsynede over syv og tres

bliver fremstillet som om vi og

partierne der er med i finanslovsaftalen står og praler og synes at nu er alt klaret og nu er alt gjort med økonomiaftalen nej

er jo bare det som vi har sagt før valget

derfra

så begynde at rette op men jeg jeg har ikke hørt nogen sige at

alt er ikke løst der bliver stadig væk arbejdet stenhårdt og

med nedskæringer i ældreplejen at det tager lang tid at få genoprettet det men nu er kursen sat og nu er pengene sat af

hele tiden henholder sig til den økonomiaftale

finansloven der er en lille pulje der er sat af til ældreområdet og vi måtte

fordi regeringen blandt andet vil omprioritere midler der

ældreområdet og vi måtte kæmpe for at få plejehjemspuljer og andet ind derfor vil jeg godt spørge ministeren hvor mange af de midler der er afsat er øremærket

de ældre kan mærke

vi ikke er tilhængere af at vi skal

ordførere sige centralt styret øremærkning af den mindste krone

der heller ikke her men nu er bunden skabt og derfra kan vi så genoprette

tak for det det er utroligt som fokus kan skifte fra at man for få måneder siden slog ud med armene og sagde at nu skulle velfærden løftes

her sådan seks syv måneder efter et valg så kan nøjes med at nu skal vi have

en bund under noget som ikke er nærmere

nu det ligge det jeg i virkeligheden gerne

raslede jo med sablen da hun stod på talerstolen og åbnede folketinget og jeg vil

særlig set i lyset af at et stort antal ældre jo

set er rigtig glade for de fritvalgsordninger som

set bare spørge sundhedsministeren er det regeringens politik at gøre op med det frie valg og nedlægge det eller er det regeringens politik

nedlægge eller gøre op med det frie valg

det var virkelig

noget som folk er glade for og som virker godt

minut for hver eneste millimeter

vores opgave det nogen nem opgave men men

for at acceptere minuttyranni at acceptere stregkodetyranni så lad se på

satte i værk og satte i gang og hvor vi jo lagde adskillige forslag frem til hvordan man kan få mindre

bureaukrati også i ældreplejen så

kan sundhedsministeren så ikke love os

kommer til at pille ved det frie valg man vil stadig væk selv kunne vælge ældrepleje og madleverandør og alt det vi ellers kender

har interesse i at skabe utryghed om det her det har vi ikke det er fuldkommen klart

vi jo nødt til at se på og jeg ville også ønske at venstre

er det ikke gået over gevind organiseringen i det er

lidt tillid og for meget kontrol

er ikke flere spørgsmål til ministeren så tak til ministeren og tak til alle deltagerne der er

vil finde sted tirsdag den

afholdes tirsdag den syttende december